åbnet i dag er der følgende anmeldelser anne baastrup

beslutningsforslag nummer b otte og tredive per clausen

beslutningsforslag nummer b ni og tredive line barfod

beslutningsforslag nummer b fyrre titler på de anmeldte sager

efter at have arbejdet indgående med lovforslaget har vi i arbejdsmarkedsudvalget opfordret til

tilbage mellem anden og tredje behandling for at vi kan skrive vores tillægsbetænkning efter vi har

sige at den usikkerhed som vi gav udtryk for under førstebehandlingen

der er desværre endnu større usikkerhed

de fordele som regeringen skitserer med det her forslag det er altså stærkt usikkert hvorvidt

i fremtiden vil kunne få en tilstrækkelig god og personlig sagsbehandling

folkepension eller boligsikring

meget tvivlsomt om landets kommuner rent faktisk vil spare noget på den centralisering

lægges op til eksperterne som vi havde i høring i

på taget der er enkelte kommuner der giver udtryk for at

forestiller de sig at de rent faktisk kan tabe penge på det som det kom frem under eksperthøringen var der også dem der gav udtryk for

i de borgere der ikke får den ydelse de er berettiget til end der egentlig er i de administrative besparelser som regeringen har talt så meget om endelig står det ganske klart at grundlaget for at rekruttere tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere til de

også er usikkert vi risikerer

situation hvor der ikke er medarbejdere til at løse den her meget vigtige opgave med det her lovforslag kan vi godt være meget nervøse for at regeringen bevæger sig ind på en højst usikker vej der er altså med andre ord risiko for at situationen udvikler sig til en regulær skandalesag som for eksempel hele situationen

den digitale tinglysning vi skal huske på at hvis det går galt her er det altså ikke alene papir og penge der kommer i klemme

det mennesker af kød og blod der risikerer ikke at få den folkepension de skal leve af eller den boligsikring der gør at de kan blive boende i deres lejlighed med deres børn

inden man endelig vedtager det her der er så mange usikkerhedsmomenter de svar vi har fået stiller endnu flere spørgsmål den eksperthøring vi har haft understreger den usikkerhed vi havde så vi opfordrer regeringen til at overveje

eller om der skal ske kraftige ændringer

det der er på spil her er sikkerheden for borgerne

økonomien for kommunerne

der skal være en sikker drift og det vi har fået

dels fordi der bliver langt til de regionale myndigheder dels fordi man deler myndigheden

dels fordi personalesituationen efter gennemførelsen af det her vil være fuldstændig uafklaret

for kommunerne det er sådan at kommunerne bærer den fulde økonomiske risiko for det her projekt

og giver en meget stor usikkerhed for kommunerne det er også

de kommende år hvor vi ved at økonomien i forvejen bliver svær at

diskussion om nogle andre muligheder for at opnå den samme effektivisering

og høringen var i hvert fald et af de steder hvor man fik rejst endnu flere spørgsmål end der har været under behandlingen indtil nu det er muligt at regeringen mener at man skal vise handlekraft ved at fortsætte det man har sat i gang

vise handlekraft på at fremture

der er rejst så berettiget tvivl om og når der er så store spørgsmål som der er på det her punkt

for mange mennesker

at vi blev mindre i tværtimod må man sige at det cementerede den store frygt som rigtig mange

sættes i værk vi så

justitsminister om at man ikke ville sætte det i værk før man var hundrede tyve procent sikker på at det virkede

altså alligevel og mange mennesker fik penge i klemme

som de risikerer ikke kommer og derfor håber jeg altså at regeringen lytter

med det system der kører i dag

tingene fungerer for at kunne gennemføre at folk faktisk

og ikke risikerer at blive sat på gaden fordi de mangler deres penge det synes jeg er noget som regeringen

at man gør jeg håber at ministeren vil komme på talerstolen og sige lidt om hvordan regeringen opfatter den situation

regeringen har regnet med er meget meget usikker vi hørte at kommunernes landsforening

forudsætningerne ikke holder blandt andet fordi flere kommuner allerede

som man lagde til grund dengang man begyndte at diskutere at man ville centralisere udbetalingerne

at de mennesker der har mest brug for

man får altså et system

det er altså noget helt nyt i danmark at man siger

komme i kontakt med de sagsbehandlere der træffer afgørelser i deres sager

det synes jeg klart også er noget af det som vi ikke skal acceptere fra folketingets side

ikke den måde vi ønsker at det offentlige skal fungere på i danmark så fra enhedslistens side siger

kom frem ved høringen og at man hvis ikke man

i folketingssalen men alligevel har forløbet været højst besynderligt først startede sagen i et udvalg og så havde vi afstemninger i folketingssalen om hvilke udvalg derefter skulle flyttes til hvorefter flertallet gennemtrumfede at den skulle parkeres i arbejdsmarkedsudvalget

der hvor den helt åbenlyst hører hjemme nemlig i kommunaludvalget da det handler om den kommunale

der er tale om en god idé og

afvise at der kan være ræson i

konkrete opgaveløsninger

for kommunerne fælles center hvor man så kan foretage det

objektiv sagsbehandling det kan måske være en god idé og det kan måske være noget der kan

er der skabt endog ganske stor usikkerhed om hvorvidt den konkrete udførelse

intentionerne er der den tilstrækkelige sikkerhed for borgerne er der tilstrækkeligt med økonomisk

god grund til at kigge nærmere på det ja det synes der

er der tid nok til det ja det kan man vist roligt sige altså

alligevel skal i folketingssalen igen til foråret med et nyt lovforslag at man agter at starte det her længe inden det it system som sådan set skulle skabe rationalet i at

overhovedet er klart for det skal først være klart i to tusind og femten så det er mærkeligt hvad det er der gør at regeringen har meget travlt med at klemme det her

så travlt at man endda majoriserer det over i

hen over hovedet på mindretallet jeg synes

det her ikke er egnet til at vi nu tager et ideologisk bråvallaslag der deler

oppositionen op imod regeringsblokken

tage sig god tid og ikke gennemtrumfe at det her

ordentlig og god behandling af forslaget

til sin tid skal vedtages

derfor er opfordringen i al stilfærdighed til regeringen

ikke at trykke på speederen men i stedet

bremse lidt op og tage notits af de usikkerheder der

opkvalificering er en hjørnesten i ledighedsbekæmpelse og det er også uomtvisteligt at blandt andet arbejdsmarkedsuddannelserne er en god vej tilbage til beskæftigelse derfor forstår socialdemokratiet simpelt hen ikke at man laver det her driftsloft over seks ugers selvvalgt uddannelse til ledige det vil betyde at mange ledige ikke kan få den opkvalificering som bringer dem tilbage til arbejdsmarkedet at

svækkes og at det vi jo rent faktisk også vil få ud af det vil

noget som erhvervslivet ved dansk arbejdsgiverforening ledernes hovedorganisation dansk transport og logistik og andre rent faktisk også gør opmærksom på i deres høringssvar

erhvervslivets konkurrencevilkår

til arbejdsmarkedet derfor virker det også helt tosset at regeringen vil gennemføre det her forslag siden vi har haft første behandling har

det der blandt andet er yderst interessant er at vi kan se at halvfjerds procent af den aktivitet der udøves

har beskæftigelsesministeriet også på baggrund af spørgsmål nu udarbejdet en liste der viser at over otte hundrede uddannelser på amu centrene rent faktisk ligger over dette

driftsloft det betyder at

undervisningsministeriet selv har fastsat taksten

rent faktisk vil komme til at ligge over der må være noget som man ikke har tænkt over i de sene nattetimer da man indgik det her finanslovforlig

hvert fald ikke tænkt over at det her er undervisningsministeriet selv der fastsætter taksten

seks ugers selvvalgt uddannelse til ledige på amu centrene som rent faktisk ligger over det her driftsloft og som de får meget svært ved at tage man kan heller ikke have tænkt over

vil være en væsentlig byrde for deres konkurrenceevne og man kan jo ikke anklage dansk arbejdsgiverforening eller dansk transport og logistik for at

et kernerødt sammenrend der normalt

man kan heller ikke have tænkt over hvad det var statsministeren rent faktisk sagde i sin

nytårstale i år hvor statsministeren sagde viden er det pureste guld i vor tid det må man vist også have glemt i de sene finanslovforhandlinger da man lavede det her driftsloft over seks ugers selvvalgt

svækker erhvervslivets konkurrenceevne væsentligt

statsministerens egne ord alvorligt om at viden er det pureste guld i vores tid eller også kan vi konkludere at guldprisen er kraftigt for nedadgående desværre må vi konstatere at det her kommer til at gå ud over de ledige

herre torben hansen og så vil jeg sige at da jeg gik i skole for mange mange år siden forstod jeg det sådan at

jeg fik også den forståelse at tingene var meget grundigt forberedt og

behandlingen af det her lovforslag og over det lovforberedende arbejde der er sket i regeringen og blandt forligspartierne

bruges i undervisningen i skolerne i samfundsfag det vi taler om her er at man altså sætter en stopper for at arbejdsløse kan vælge mange kurser

herre torben hansen også var inde på som selvvalgt uddannelse i seks uger det betyder at den arbejdsløse for eksempel ikke vil kunne få et

vil kunne deltage i en række svejsekurser osv altså helt dagligdags ting som man har brug for i det danske samfund så har man fra borgerlig side henvist til at der er visse private kursusudbydere som spekulerer i det her

man har vist et eksempel hvor den private kursusudbyder havde et kursus som kostede

hundrede kroner per uge men i det øjeblik det var en arbejdsløs der valgte det som selvvalgt uddannelse

have sat en stopper for og derfor ønsker man at fremover er der ingen kurser en

skal komme på som selvvalgt uddannelse hvis pris overstiger

hundrede kroner per uge

det allermeste af den kursusaktivitet der

amu centre og

de steder er fastsat af undervisningsministeriet det vil altså sige at man åbenbart fra beskæftigelsesministeriets side mener at undervisningsministeriet laver prisspekulation

mod undervisningsministeriet som er dem der fastsætter

det var jo helt tydeligt under førstebehandlingen at det kom som en stor overraskelse for en række af forligspartierne herunder ikke mindst for dansk folkeparti at det hænger sådan sammen at det er undervisningsministeriet som godkender de her priser for eksempel på amu centrene dermed er der ikke nogen prisspekulation

gribe ind over for hvad kunne man have gjort hvis man nu absolut ville lave et prisloft over de her kurser ja så kunne man jo

lave et indgreb over for private kursusudbydere og sige her indfører vi et prisloft og så kunne man have fritaget alle de takster som er fastsat af undervisningsministeriet sådan kunne man have gjort og det ville så have reddet kurserne for titusinder af arbejdsløse men det har man altså valgt ikke at gøre i stedet for har man besluttet sig for ud fra et

enkelt eksempel som vedrører en meget lille del af den kursusvirksomhed der foregår

ødelægge det her system og hæmme lediges muligheder for at tage de her seks ugers uddannelse på trods af at det er noget vi har brug for på trods af at det danske samfund med den arbejdsløshedstid vi

grad har brug for at mennesker efteruddanner sig og uddanner sig for at vi kan stå stærkere når konjunkturerne

også gerne tilføje at erfaringen fra uddannelsesstederne

at når en arbejdsløs har valgt seks ugers uddannelse opstår der jo dermed også helt bogstaveligt en kontakt mellem den ledige og uddannelsessystemet

er det en klar erfaring fra uddannelsesstederne at så bliver den arbejdsløse også interesseret i videregående uddannelse

godt af hensyn til danmarks fremtid

arbejdsløse som så får smag

efteruddanne sig burde have en stor tak i stedet for at man nu fra regeringens side sætter en bom op for dem som gør det langt langt vanskeligere fremover

af sin genopretningsplan ved at skære ned på uddannelsesområdet men det er nu alligevel overraskende at man vælger at gøre det så målrettet dér hvor det har et beskæftigelsessigte vi har to centrale udfordringer på det danske arbejdsmarked i al overskuelig fremtid den ene er at der er for få

der så er på arbejdsmarkedet i al for høj grad er ufaglærte hvor der efterspørges flere kvalifikationer

dansk arbejdsgiverforening har indsendt den fireogtyvende november to tusind og ti og jeg citerer det valgte prisloft på tre tusind fem hundrede kroner per uge eksklusiv moms for en række uddannelser ligger under den takst som undervisningsministeriet yder i driftstilskud til de uddannelsesinstitutioner som udbyder undervisningen det indebærer at ledige som led i ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse ikke har mulighed for at deltage i mange af de mest jobrettede uddannelser det er det

regeringens forslag her det forhindrer altså de ledige i

hvor man kan se hvad det er for nogle kurser der nu ligger over

bare nævne nogle enkelte

lang række autolakeringskurser for eksempel farvetoning lasbilmonteret kran lasbilmonteret kran med forskellige certifikater tagdækning på skrå tage brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde rensning og måling af oliefyrsanlæg betonprøvning af konstruktionsbeton mejerihygiejne grundlæggende el lære sortering af plast til genanvendelse reparation af elektronisk servostyring det altså konkrete kurser som kunne være med til at øge de lediges kvalifikationer og gøre dem mere attraktive for arbejdsgiverne

det er en meget besynderlig

jo velkendt at der på en lang række punkter er

intern uenighed i regeringen men det er da alligevel mageløst at beskæftigelsesministeriet tyr til lovgivning mod undervisningsministeriets takster

som altså handler om at give ledige mulighed for at øge deres kvalifikationer

derfor må jeg sige at jeg synes det er værd ved den

at opfordre regeringen til at overveje

har ramt hovedet på sømmet her for det virker

én minister er utilfreds med hvad en anden minister gør

en lovgivning imod det det er sådan lidt mærkeligt at

hvis beskæftigelsesministeren mener at undervisningsministeren fastsætter for høje priser for kurser hvorfor kan de to ministre så ikke snakke sammen

at lave en lovgivning som rammer i tusindvis af arbejdsløse

arbejdsløse mens de venter på at der kommer et job mens de venter på at udviklingen vender så

som de tror på

men det vil regeringen nu forbyde at de gør ved at lave det her prisloft

men det er undervisningsministeren der fastsætter prisen

derfor er det altså svært at forstå hvorfor det skal gå ud over de arbejdsløse nogle af de kurser som vi nu får at vide efter beskæftigelsesministerens opfattelse til at arbejdsløse må bruge deres tid på at tage er kurser som faktisk kvalificerer til nogle af de

har de kvalifikationer det er meget meget svært at forstå hvorfor denne regering er så voldsomt imod at folk uddanner sig

lyder det igen og igen at det er viden der skal til men beskæftigelsesministeren mener altså at det er helt forfærdeligt hvis det er arbejdsløse der uddanner sig

fortalte om at det jo er en branche

for at få nedbragt antallet af arbejdsulykker og sikret en bedre sikkerhed

og at få en uddannelse dem kan man altså ikke få ind på en eller anden universitetsuddannelse

til for at blive stilladsarbejder

når beskæftigelsesministeren gennemfører sin lovgivning mod undervisningsministeren de kurser

altså svært at forstå hvorfor venstre konservative og dansk folkeparti synes at det er så svært og så forfærdeligt hvis arbejdsløse uddanner sig hvorfor

på at lære noget fornuftigt der kan bruges når de igen får et arbejde hvis nogen skulle være i tvivl

er enhedslisten lodret imod det her forslag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

damsbo andersen beder om ordet

slut med håbløs aktivering og nytteløse kurser hvor man bliver sendt ud eller af sted i bundter til aktiviteter der ikke er individuelt tilrettelagt nogenlunde sådan har ministeren udtalt sig om den lovgivning som hun og regeringen sammen med dansk folkeparti selv har ansvaret for og alvorligt syge skal ikke længere chikaneres

uanset hvor syge de er jeg havde jo håbet at

der på det samråd der blev afholdt i sidste uge om evaluering af forsøget med aktive hurtigere tilbage ville være kommet nogle indrømmelser fra ministeren

det lovforslag som vi behandler

første januar når loven er trådt i kraft det giver absolut ingen mening ministeren har i svaret på spørgsmål nummer fire til l syv og tres redegjort for

læs sagsbehandleren der afgør hvilken indsats der skal sættes i gang

ikke virker nu hvordan kan det så virke efter den første januar og hvorfor skal de alvorligt syge så vente til den første maj med at få en lovgivning og en positivliste der måske kan give dem fred og hvilke sygdomme kommer så på den positivliste er det ikke bare endnu en gang bureaukrati som regeringen er ved at indføre hvor der stadig ikke er sikkerhed for at de syge

noget problem det er jo standardsvaret men der bliver jo reelt ikke ændret en tøddel ved den måde som cirkusset omkring aktivering af de syge er skruet sammen på nu hedder mantraet blot virksomhedsrettet aktivitet det eneste man gør er at ændre retning der bliver intet ændret ved den måde man gør tingene på hvor bliver det individuelle hensyn af hvor bliver tilskyndelsen til kommunerne af

resultaterne af

at der ikke er noget af det man har gjort bortset fra delvis raskmelding

det som regeringen og dansk folkeparti har gang i

er blot at erstatte én uduelig politik

folketinget herre jacob haugaard sagde hvis arbejde er sundt så giv det til de syge og det lader til at

regeringen tror at det er en mirakelkur man har fundet

så bliver de lige pludselig raske

for den påstand

langsomt at komme i gang med at arbejde det kan være fornuftigt at blive ved med at have deltidsarbejde men der er store grupper af syge som bliver mere syge hvis man tvinger dem på arbejde

de slet ikke kan komme ud af deres sygeseng og derfor virker det fuldstændig umenneskeligt at man kan finde på at sige at de her mennesker

skal tvinges på arbejde

regeringen har lyttet til noget af kritikken der har været og at man

går ind og siger at kommunerne kan tage hensyn til folks sygdom

hvis kommunerne udviser menneskelighed ja så kommer

så får en dummebøde af staten det er svært at forstå

bange for at det her vil betyde at mange mennesker ikke mindst de mennesker der har alvorlige sindslidelser risikerer at blive endnu mere syge mennesker bliver rigtig rigtig bange for

de kan blive tvunget ud i som de slet ikke kan overskue og det betyder altså at vi vil gøre mennesker mere syge med den lovgivning det betyder at vi måske risikerer at få flere mennesker der bliver så syge at de aldrig kan vende fuldt tilbage på arbejdsmarkedet i stedet for at man kunne have taget de nødvendige hensyn til dem

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

udtale sig det gør herre leif lahn jensen som ordfører

tak for det det er jo efterhånden

en sag hvor vi har haft en del udvalgsmøder

masser af gode besøg af dem som arbejder med

via breve og mail

er henvendelser fra personer som har klaret sig utrolig godt fordi de har

de her opkvalificeringskurser og som nu er i arbejde folk som ikke havde kunnet klare det ikke

det samme resultat hvis de var kommet i virksomhedspraktik

lyttet til en person som er blevet opkvalificeret som har

og som nu er i gang med en uddannelse alle de her ting

berører mig utrolig meget og siger mig selvfølgelig også at vi skal tænke os rigtig meget om inden vi gør mere på det område derfor er vi selvfølgelig heller ikke enige i den model som kun belønner kommunerne hvis de vælger virksomhedspraktik vi er bange for at dem som

simpelt hen bliver tabt med den nye refusionsmodel vi er også bange for at

simpelt hen bliver fyret i porten og så senere ansat via bagdøren meningen er

til et andet arbejde man kunne for eksempel sige at tømreren hvis der ikke er mere at lave i byggeriet og han måske

stå tidligt op og de ting det nu berører

var hans egen arbejdsplads som han lige er blevet fyret fra

også trætte af at uddannelsessystemet bliver

ramt hårdt som vi har hørt i de tidligere sager omkring seks ugers selvvalgt uddannelse

også et hav af gode amu kurser

hvor vi efter krisen kommer til at mangle et

kommer til at have et hav af ufaglærte som ikke kan få noget arbejde fordi de mangler uddannelse skal vi jo lige netop opkvalificere vi kan godt stemme for

være med til at hjælpe kommunerne en anelse de første to år men vi synes bestemt det er underligt at det igen er region hovedstaden der vinder på den model

taber hovedstaden vinder to

betalt af andre og især af udkantsområderne hvor ledigheden i forvejen er meget større

giver flere fattige kommuner og at det giver et system som bare flytter problemet

er da selvfølgelig ærgerligt men jeg kan godt forstå at man har en meget dårlig sag sag at forsvare med den omlægning af aktiveringssystemet man her gennemfører men selv om det eventuelt fortsat også under det her punkt er tavshedens dag fra borgerlig side

det her lovforslag betyder beklageligvis at samfundet går fra en form for aktiveringscirkus for arbejdsløse til et andet aktiveringscirkus ganske vist

skifter billedet og i stedet for mange dårlige jobsøgningskurser som også er et produkt af de borgerliges

man fremover kaste titusinder af ledige ud i virksomhedspraktik og for en dels vedkommende også i løntilskudsjob som i de fleste tilfælde vil indebære gratis eller billig arbejdskraft et stykke tid inden de pågældende arbejdsløse så

og gør det desværre desværre fortsat økonomisk nødvendigt for byrådene og de kommunale jobcentre at kigge mere på den økonomiske refusion end på den enkelte lediges behov derfor forudser og frygter vi i sf at alt for mange aktiveringstilbud også i fremtiden vil få karakter af ren opbevaring af arbejdsløse altså uden jobperspektiv i fremtiden i en del tilfælde bliver der

hos kommunerne også tale om gratis arbejdskraft som desværre vil komme til at erstatte fyrede medarbejdere og det er selvfølgelig også helt uacceptabelt i en arbejdsløshedstid som nu er det helt afgørende for at danmark kan klare sig fremover at vi bruger tiden konstruktivt til efteruddannelseskurser og hele uddannelser

har uddannelsesmulighederne hidtil været alt for små for arbejdsløse hvad sker der så nu jo nu sker der det at mulighederne for

det er jo simpelt hen meningsløse og i mange tilfælde direkte ydmygende aktiviteter for de ledige

kritiseret i over halvandet år vi foreslog blandt andet en bedre kvalitetskontrol for eksempel ved en

for andre aktører vi foreslog en bedre løbende kontrol og vi foreslog også at man kunne lade de arbejdsløse afsige dommen ved at jobcentrene

kunne spørge den arbejdsløse fik du noget ud af det her kursus har det hjulpet dig det er jo yderst normalt med brugerundersøgelser i vore dage men det hele blev afvist af beskæftigelsesministeren blandt andet på et åbent samråd den niende september to tusind og ni det er altså et år siden

benægtede beskæftigelsesministeren at der var problemer med systemet som hun fandt var indrettet rigtig godt siden er ministeren og hendes flertal heldigvis kommet på lidt andre tanker men nu gennemføres så en ændring hvor kassetænkningen desværre fastholdes med dårlige firkantede virkninger

hvor der fortsat ikke sættes fokus på hvad den enkelte arbejdsløse har brug for for at komme tættere på et job i fremtiden fra nytår får kommunen halvtreds procent refusion af dagpengene hvis den ledige er i virksomhedspraktik løntilskudsjob eller ordinær

indebærer at de fleste dårlige jobsøgningskurser vil forsvinde og det er positivt men samtidig forsvinder

række afklaringskurser som har været nyttige især for arbejdsløse på kontanthjælp i matchgruppe fire og fem der har andre problemer end ledighed for eksempel døjer med psykiske lidelser eller døjer med misbrug af alkohol eller stoffer det er mennesker som ikke lige nu er klar til at komme ud i virksomhedspraktik de har brug for at der går en hel del hjælp forud og de aktiviteter udløser fremover kun den lave tredive procents refusion altså

for kommunerne til at gå i gang med dette

værdifulde og meget menneskelige arbejde som så senere kan føre til virksomhedspraktik

jeg vil gerne fremhæve at både deputationer i arbejdsmarkedsudvalget

række høringssvar har peget på den her problemstilling den er meget central denne virkning af lovforslaget vedrørende de svageste ledige er med til at vise at regeringens dansk folkepartis liberal alliances og kristendemokraternes meget firkantede systemer har groteske virkninger og ikke giver plads til de nuancer der bør være

for dagpengemodtageres vedkommende er vi som nævnt i sf meget bekymret for blandt andet på grund af det store antal virksomhedspraktikanter i kommunerne som man må forudse

er vi i sf nervøse for at de gældende regler for hvornår virksomhedspraktik må anvendes det er lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel elleve § to og fyrre

vil blive overtrådt efter de regler er det sådan at virksomhedspraktik kun må anvendes hvis

arbejdsløse skal få indtryk af et nyt arbejdsområde end det hidtidige eller hvis vedkommende har mangelfulde faglige sproglige eller sociale kompetencer og de kompetencer vil man typisk have brug for at få genopfrisket efter måske tre fire fem års arbejdsløshed

det er særdeles kritisabelt og en skandale at regeringen dansk folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne gennemfører den her store omlægning med så kort varsel at kommunerne har under en måned til at omstille deres aktiviteter og økonomi til de nye forhold selv om de kommunale budgetter for længst er lagt for nogle kommuner betyder det

er det meget oprørende at de kommuner som hidtil har været meget aktive med at hjælpe ledige konstruktivt og menneskeligt godt

nu bliver straffet økonomisk af staten af regeringen af den borgerlige fløj mens de kommuner der har været mere passive med at hjælpe arbejdsløse nu bliver belønnet økonomisk gennem den nye omlægning omlægning jeg må sige at her er vi i forhold til kommunerne igen fremme ved et eksempel på det her lovforslags

gennemtænkt og det er det hverken over for kommunerne eller over for de arbejdsløse som fra nytår vil blive udsat for denne nye form for

de svageste og mest udsatte ledige

forløb det er dem der har de svageste kvalifikationer og det er dem hvor man kan frygte at det

incitamentsmæssige fokus der er alene på ordinær uddannelse eller på

nye system måske vil være til fordel for de stærkeste

være i bevægelse i forhold til diskussionen om

definitionen af uddannelse hvor det afgørende jo altså

hvis kommunerne visiterer de ledige til uddannelse

udløse den højere refusion

forblive på den samme refusion som hvis

kravet jo altså at man skal være i ordinær uddannelse men der har været nogen tvivl om hvordan

lang række deputationer blandt andet fra daghøjskolerne hvor man er meget bekymrede for at nogle af

uddannelsestilbuddene til de allersvageste de

uddannelse og derfor ikke udløse den høje refusion

derfor forventeligt også vil føre til en aktivitetsnedgang på det område i kommunerne men der vil jeg gerne

er en imødekommelse af de synspunkter nemlig det ændringsforslag hvor ministeren

ændrer den bemyndigelsesbestemmelse der er i forhold til uddannelsesområdet til at det det nu ikke bare

de uddannelser der er omfattet af den høje refusion

beslutte hvilke uddannelser der helt generelt er dækket af den høje refusion og der kan man se af

lov om almen voksenuddannelse og lov om erhvervsrettet grunduddannelse men også

voksenundervisning vil være dækket

danskundervisning til udlændinge er faldet ud og det håber jeg måske er en forglemmelse

her ved andenbehandlingens afslutning er at bekræfte at det vi søger her

få den bredeste vifte af uddannelsestilbud inden for det man kunne kalde standardiserede uddannelsestilbud således

at kommunerne har et incitament til at de ledige som har de allerringeste kvalifikationer og som har brug for uddannelse

også bliver omfattet af den højere refusion

ikke bare nogle tal i en statistik eller nogle klodser der skal puttes ned i forskellige kasser eller andet arbejdsløse er mennesker

oven i købet gå så langt at jeg vil sige at arbejdsløse er mennesker der gerne vil have et arbejde

konservative dansk folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne

i de partier har den opfattelse at arbejdsløse er mennesker mennesker der gerne vil have et arbejde

hele den lovgivning der ligger og som bliver endnu værre med det her lovforslag er gennemsyret af mistillid og kontrol

om at her er nogle mennesker som man bliver nødt til at gøre noget ved

må jeg bare minde om at det ikke er så mange år siden at der faktisk på flere områder

egentlig vores opgave at sørge bliver skaffet nogle job

er ikke noget regeringen går særlig meget op i det

gør man ikke rigtig noget for man deler nogle skattelettelser ud til de rigeste og så håber man at det skaffer gang i hjulene men da man samtidig skærer voldsomt

så længe vi venter på at der bliver skaffet de job som vil gøre at de mennesker der er arbejdsløse og gerne vil i arbejde kan komme i arbejde skal vi jo finde ud af

ja vi synes jo man skulle

er at man skruer op for

gang i løntrykkeriet her

samme kommune nøjagtig det samme som man gjorde før nu bare uden løn

sendt hen på det plejehjem som man kom fra for arbejde uden løn

løntrykkeri og ydmygelse af mennesker i system men det er bare ikke særlig godt for vores samfund og det er slet ikke godt for de arbejdsløse og slet ikke hvis

har den opfattelse at arbejdsløse faktisk er mennesker der gerne vil i arbejde ministeren har jo så sagt at

fra arbejdsmarkedet som trænger til at komme i gang og som har brug for en ekstra støtte

at sende folk ud i virksomhedspraktik uden løn får dem i arbejde det kræver altså langt mere når det

om mennesker der har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid men det indgår bare ikke i ministerens lovforslag

så jeg vil sige at jeg håber rigtig meget især

kunne hjælpe de mennesker som er arbejdsløse og gerne vil have et arbejde

resten af samfundet at vi meget meget snart får valget og at vi meget snart får et nyt flertal der kan sætte en stopper for hele det her aktiveringscirkus og for det løntrykkeri som regeringen vil

noget positivt om det kan det virkelig være sandt at vi har en regering med dansk folkeparti som støtteparti

laver noget over for de dårligst stillede i dette samfund

har den virkning som vi har hørt adskillige ordførere tale om her ja der er noget der tyder på

nu ved jeg så ikke om ministeren vil sige noget nu men jeg kan da røbe over for forsamlingen at ministeren og undertegnede havde et glimrende møde i aftes i aalborg

hverken fra de to debattører eller de fem og halvtreds der

i forhold til at komme videre hvis deres virksomhed er lukket eller der er blevet skåret ned

jo lidt interessant om vi har at gøre med en beskæftigelsesminister der er minister og svinger taktstokken og siger at de og de ting vil man gerne have gjort

har forsvaret de pipfuglekurser og alle mulige andre tosserier som man har betalt i dyre domme for

og der er andre forslag i dag der

er ikke noget der tyder på at at ministeren

at dansk folkeparti kan være med til at lave et

som det her der skærer ned på de muligheder de arbejdsløse har for at komme i arbejde og der er jo ingen der siger at der bliver lukket for alt det plat vi har set på området her så derfor er det stærkt kritisabelt noget andet er at

jeg havde den opgave at være ordfører

kommunaliseringen af jobcentrene i to tusind og otte

var en af mine begrundelser for at sige nej tak til det her forslag

ville regeringen få den knap at skrue på

man kunne flytte udgifterne lige så stille over til kommunen

nogle forhold som kommunen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne overhovedet ingen indflydelse

eller eller kører videre eller ansætter folk ingen som helst overhovedet

hvor de ikke har mulighed for at styre indsatsen

at lave billige kurser og så videre noget andet er så hvad skal kommunerne så have

tørret regningen af på kommunerne ja så når

man sig til at dele ud med rund hånd til nogle

bliver straffet økonomisk vi fik i

en pressemeddelelse fra aalborg kommune hvor man sagde at man blev hårdt ramt i det nordjyske område og

skal af med en og tres million kroner over de næste to år ja det kan det

ser ud til at morsø kommune skal af med fem

skal af med godt syv million kroner går vi lidt syd for fjorden

af med godt tres million kroner i nordjylland betyder det samlet for

skal retfærdigvis siges der får et plus at de kommuner der kommer til at tjene på

skal betale hundrede million kroner over de næste to år så er det at jeg gerne spørge ministeren hvordan kan det gå til at man har lavet et lovforslag hvor man straffer kommunerne for at løse en opgave for staten

hvis det endelig var at man ville have kommunerne til at løse opgaven fordi den skulle ligge så tæt på borgerne som muligt

man så ikke lavet det sådan at det er udgiftsneutralt for kommunerne hvordan kan det være at det er sådan at fordi en kommune har et højere ledighedsgennemsnit end landsgennemsnittet så bliver den straffet her hvordan kan det hænge sammen det er vi rigtig mange

jeg ville også gerne have bedt om et samråd i den her sag

jeg ved ikke om vi kan få det den treogtyvende

at folketinget skal være meget klar over hvad man kommer til at vedtage og kan vi forhindre at nogle kommuner fordi de har mange arbejdsløse også bliver straffet økonomisk

med at sige at det er noget underligt noget og der må jeg sige at

give herre bjarne laustsen ret det er noget underligt noget det er noget underligt noget at have

aktiveringsområdet har

har stillet spørgsmål men som

konstruktiv debat når vi når så langt så det er noget underligt noget til herre bjarne laustsen det er noget underligt noget at oppositionen på den her måde

kritiserer kritiserer og kritiserer det er noget underligt noget

vi har set alt for mange eksempler på

dårlig aktivering og det er jo baggrunden for

vi nu lægger hele aktiveringssystemet om vi lægger aktiveringssystemet om på en måde så det kommer de ledige til gode

som kommune får en relativt højere refusion hvis

indre fugl eller efterligne hitlers eller

kaste æg ned ad en trappe den slags får man selvfølgelig ikke et job af man får ikke et job af at vide at man er to og tres procent due og otte og tredive procent høg derfor ændrer vi på

så den vi lægger om til nu så jeg er fuldstændig enig med herre bjarne laustsen i at det er noget underligt noget

ledige det her handler om oppositionen det handler om hvorvidt oppositionen synes at

kommer til at stå bedre eller dårligere i debatten det handler ikke om hvorvidt

man hjælper de ledige i job

at man har skruet et lovforslag sammen der koster kommunerne hundrede million

er nogle kommuner der er dårligere stillet og har mange arbejdsløse i gamle dage var der jo solidaritet kommunerne imellem der havde vi jo

kan det virkelig passe at det er rigtigt at

det

tal herre bjarne laustsen cykler rundt med i nordjylland eller hvor han nu ellers cykler rundt med de her tal

det jo er noget underligt noget at herre bjarne laustsen slet ikke læser på de svar som han får

på foranledning af et spørgsmål

hvilke konsekvenser det får for aalborg kommune hvis man kigger på aalborg kommune

virkning på seks og tyve million kroner

som aalborg kommune bygger på

om ministeren ville redegøre for hvordan tallene ser ud for de enkelte kommuner fordelt på landsplan

en række kommuner i nordjylland hundrede million

der er nogle som får en gevinst men den er kun på sytten

der har en højere ledighed end landsgennemsnittet

jeg stiller meget gerne op så er det er udelukkende et spørgsmål om hvorvidt herre bjarne laustsen vil det her nok for vil herre bjarne laustsen det

det ikke er mig der holder samrådet tilbage tværtom

få lov til at komme til endnu et samråd

kunne løsrive sig fra debatten med andre

man kan jo netop selv være med til at

hvis man virksomhedsaktiverer er den form for aktivering som vi ved virker bedst

at aalborg kommune er hvis man ikke ændrede

det er den bedste form for aktivering så

jeg tror vi skal have det samråd den treogtyvende december og jeg ser meget frem til det

jeg personligt meget gerne komme til et samråd om

det er ok med mig der skal gøres hvad der kan for at arbejdsløse får nogle ordentlige forhold får noget ordentlig hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet

det drejer sig om og der er det så bare at

løbe den vej det var jobsøgningskurserne

løbe den vej og det er så

at i det øjeblik man så skal sende tredivetusind

halvtredstusind ledige ud i virksomhedspraktik og man ved at kommunerne er bagstopper for det

her vil det jo ende med at det bliver som jeg også sagde

det er jo ikke sådan at ministeren kan stille arbejdsløse i udsigt at der kommer noget

hen bare fordi antallet er så enormt stort der er ikke kapacitet

mig men at opsøge mig den fireogtyvende december

som en overraskelse

at andelen af virksomhedsaktivering er steget

med cirka ti procent hen over de seneste år og

har set at det her er en rigtig god form for aktivering hvis man spørger virksomhederne om de har lyst til at tage flere ledige ind er svaret ja hvis man spørger på jobcentrene om der er problemer med

det er sådan at herre eigil andersen har et ualmindelig pessimistisk syn på på virkeligheden og det skal jeg selvfølgelig ikke kunne afvise at herre eigil andersen har men at

skulle være den rigtige vej vi er på kan

udsat for med det her ikke giver mig anledning til optimisme men det som jeg ellers vil sige

at problemet med det her er den firkantethed der ligger i det det er

udtryk for en centralisme det er meget underligt at et såkaldt liberalt parti mener at man bedst ved hvilken form for aktivering af arbejdsløse som passer bedst nemlig

det man burde gøre var jo at man burde sige at sagsbehandlerne ude i jobcentrene skal have mulighed for at til tage stilling til individuelt over for den enkelte ledige hvad vedkommende har behov for for at blive bedre placeret på arbejdsmarkedet det kunne godt være virksomhedspraktik det kunne være løntilskud men det kunne også være

efteruddannelse eller måske direkte omskoling som regeringen nu skærer voldsomt ned på og forringer mulighederne for ja det kunne såmænd også være et ordentligt jobsøgningskursus men giv da jobcentrene friheden til at finde ud af hvad der passer bedst og lad være med at presse på med de her elendige kassetænkningssystemer som giver groteske virkninger

der siger at

virksomhedsaktivering er en

rigtig god form for aktivering og er den bedste form for aktivering i

de fleste tilfælde nej det siger al

jobcentrene har mulighed for at tage individuelle hensyn ja det er jo det der ligger i

som sagsbehandler netop skal tage udgangspunkt i den enkelte ledige og se hvilken form for aktivering hvilken form for hjælp der der vil hjælpe vedkommende hurtigst tilbage på arbejdsmarkedet

man kunne jo klandre regeringen for

det er meget svært at klandre regeringen for netop at ændre på systemet så vi ved at det bliver både bedre

jeg måske er meget negativ og ikke er munter

så positivt at jeg også godt ved at det ikke er alle opkvalificeringskurser og uddannelser der virker rigtig dårligt det er ikke alle

famler lidt med skumfiduser og hvor man skal finde sin indre fugl der er også mange der virker godt

ministeren hvorfor laver man så en model hvor alle de her kurser og uddannelser bliver ramt

de her amu kurser og hvorfor laver man en model

er jo netop sådan at kommunerne

nogle kommuner vinder lidt men så har vi lagt en kompensationsordning ind

de tal der ligger her at kommunerne ikke ændrer adfærd så man har jo som kommune alle muligheder for netop at lægge sin aktivering om til den form for aktivering der virker bedst

hylder kurserne i og med at herre leif lahn jensen

har holdt sig tilbage kan man sige igennem det sidste halve års tid

at sidde og skælde ud over de kurser

virksomhedsrettet aktivering nu ligger lovforslaget her så

det var ikke alle så ser ministeren på dem som ikke virker og vupti så laver man

en lov så alle kurser og uddannelser bliver ramt

vi sagde dengang men også med hensyn til

der virkelig kommer til at tabe på det her i udkantsområder hvor jeg selv kommer

kommer til at tabe på det fordi de har rigtig mange ledige og ikke kun ledige som kan sendes ud i virksomhedspraktik men også ledige som er

fordi de har andet at slås med end bare ledighed hvad med dem hvad med alle de kommuner som virkelig har de her problemer de kan ikke

dybt psykologisk analyse af herre leif lahn jensens sind i dag det er det simpelt

herre leif lahn jensen efterspørger

en virksomhedsrettet aktiveringsform for for den ledige

bringer den ledige tilbage på arbejdsmarkedet så er det lidt ligegyldigt om refusionen er høj eller lav for det er

man får penge ind på skattebilletten

kunne betale sig for en kommune netop at tage udgangspunkt i den enkelte ledige og så få skruet

og som vi jo drøfter her ved andenbehandlingen og det er forslaget om at udvide bemyndigelsen således at ministeren har friere hænder til at sammensætte den liste af uddannelser som

er dem for hvem kommunerne ikke rigtig kan se den økonomiske sammenhæng i at investere i en hel masse hvis ikke det udløser den høje refusion

at ud over forberedende voksenundervisning som

nu bliver skrevet jo kommer til at indeholde de ting som

i svaret på spørgsmål femten nemlig lov om almen voksenuddannelse lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse lov om forberedende

studentereksamen lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen lov om uddannelserne til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen samt lov om

vi jo komme tilbage til bekendtgørelsen når

det kan jo fint kombineres med virksomhedspraktik det ved jeg selvfølgelig at ministeren også vil pege på og det kan være udmærket men jeg tror det

at få ministeren til at anerkende at der er en problemstilling her og at det er ret afgørende hvor man trækker stregen når det kommer til hvilke uddannelser der udløser den høje refusion og hvilke der ikke gør og der vil jeg bare mindeligt opfordre til at man altså i i første omgang ikke indsnævrer gruppen for meget

risikerer at efterlade ordblinde ledige ledige med behov for specialundervisning eller udlændinge som er ledige og som har behov for danskundervisning på perronen

der for kommunerne vil være et meget ringe incitament til at gøre en indsats over for den gruppe

kommer vi til det når vi

men jeg vil blot erindre om at der

skrue et forløb sammen med de ting som herre morten østergaard efterlyser det der kan være diskussion om

starter med at forsøge at få det samme udgangspunkt for hvad det er man skal diskutere og jeg tillader mig altså at have det udgangspunkt

se på hvad skal der til for at skaffe job til den enkelte

altså et fuldstændig andet udgangspunkt end hvis det man ønsker er at støtte private aktører mest muligt eller det man ønsker er at få så mange som muligt ud at arbejde for ingen penge eller hvad det nu ellers kan være

men så tror jeg vi skal bruge noget tid på at sætte os ned og snakke sammen om forudsætningerne for debatten så sagde ministeren gentagne gange

i information i dag kan vi læse at

er uenige

lave en håndholdt indsats for den enkelte hvordan kan ministeren så blive ved med at påstå

jeg sige på fru line barfods verdensbillede også

og jeg kan sige nu at vi da har en ting tilfælles og det er

jo ellers sjældent vi ligesom finder en fællesnævner og det er at jeg bestemt er enig med fru line barfod i at ledige er mennesker og mennesker der gerne vil i arbejde

jo sådan set fint så er vi da nået så langt

forståelsen for hinanden og for hinandens politik

og peger på at virksomhedsrettet aktivering er den bedste form aktivering

jo langt flere der

i information fra i dag

ved godt hvilke forskere der er tale om i og med at jeg har læst artiklen

fru line barfod tager helt fejl hvis hun mener at

henviser til som skulle vise

man sender hende hen at arbejde gratis på et andet plejehjem jeg har altså meget svært ved at tro at der skulle findes forskning der viser at man så kommer i arbejde tværtimod er erfaringen de fleste steder jo

ja så ryger man ud af det job igen man bliver ikke fastansat med løn

det samme med de tømrere der bliver sendt ud at arbejde gratis i det firma de lige er blevet fyret fra

i det samme firma igen med løn problemet

er meget spændt på at se ministerens forskningsresultater

som har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid

at de kommer ud i en virksomhed samtidig med at man gør en række andre tiltag for dem men de andre tiltag bliver jo langt sværere med de mange andre nedskæringer som ministeren laver derfor mangler vi altså stadig væk svar på hvordan ministeren tror

nu at fru line barfod slet ikke har kendskab

faste regler og rammer for hvornår man må tage en

arbejdsløs ind i virksomhedspraktik

at tillidsrepræsentanten skal ind

taget en række

hjertens gerne beredvilligt

er fru line barfod slet ikke bekendt med og så er

ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer to uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren som vedtaget det er vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet behandling i udvalget

ønsker nogen at udtale sig

forhandlingen sluttet og vi går til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

tabt arbejdsfortjeneste hvis deres barn bliver handicappet hvis deres barn udsættes for en alvorlig ulykke eller hvis deres barn får en alvorlig sygdom vi har i folketingets socialudvalg haft rigtig mange deputationer og det er ikke mennesker der selv rammes af det det er mennesker som selv har haft glæde af at

tabt arbejdsfortjeneste uden loft det er mennesker som fortæller hvor alvorligt det er for hele familien at opleve at ens barn pludselig får en alvorlig sygdom pludselig skal på hospitalet to tre gange om ugen pludselig skal have særlig hjælp en hjælp som kun forældrene kan give

socialudvalg ikke for at slås for deres egen sag men for at slås for de mennesker der efter første januar to tusind og elleve får et barn med handicap får et barn der løber ud foran en

bliver nødsaget til på en eller anden måde at blive passet i døgndrift disse forældre slås for nogle der ikke ved at de udsættes for den her alvorlige begivenhed

søskende til de fremtidige børn der får et alvorligt handicap som kan få smadret deres barndom det vi jo også hører

at hele familien kommer ind i en turbulent periode forældrene kan få svært ved at samarbejde stadig væk elske hinanden forældrene kan få svært ved at tage hånd om de andre søskende forældrene kan simpelt hen få svært ved at håndtere deres liv og det de så derudover skal er at de skal udsættes for at finde et andet sted

til at bo der hvor de bor nu de skal lave om på hele familiens tilværelse

det jeg spekulerer på hvor finansministeren har været henne

hvor man ikke under nogen omstændigheder kan dokumentere at det er et besparelsesforslag ministeren har selv forsøgt at beregne den

og syv million kroner regner man med at kunne

kommer til at koste af merudgifter for de familier

ekstra børnetilskud og hvad ved jeg der lægges oveni fordi familien ikke kan håndtere at holde sammen når de her ulykker sker hvad siger venstre konservative dansk folkeparti og kristendemokraterne vi er ligeglade vi står i en situation hvor venstre konservative dansk folkeparti og kristendemokraterne stemmer det her lovforslag igennem uden at kende konsekvenserne vel vidende at det formentlig

et besparelsesforslag vel vidende at det kommer til at koste disse familier rigtig rigtig meget sorg og ulykke for nogle år siden sagde fru henriette kjær det er én ting at man ikke er på arbejdsmarkedet men det kan ikke passe at man også stilles ringere når man sparer samfundet penge det giver ikke mening hvis vi gerne vil have at forældre beholder deres børn hjemme det var fru henriette kjærs begrundelse for at støtte at vi hævede den tabte arbejdsfortjeneste til at dække den fulde tabte arbejdsfortjeneste

at vi et flertal her i folketinget sender børn på døgninstitution med deraf afledede ekstraudgifter for kommunerne får splittet nogle familier

man mener at det er nogle af de familier der har det allerallersværest i forvejen som med det her forslag skal betale fordi man mener at de allerrigeste i dette land skal have skattelettelser hvis man virkelig mener at det er den rigtige måde at indrette samfundet på

million kroner om året skulle betale det samme i skat næste år som de betalte sidste år det synes vi ikke er noget urimeligt krav og det ville gøre at det ikke var nødvendigt med de her voldsomme nedskæringer man laver rundtom dertil kommer så som de foregående ordførere har været inde på

at der ikke samlet set er besparelser for det offentlige med det her forslag tværtimod risikerer vi at de samlede udgifter for stat og kommune bliver langt

mange familier må opgive at tage sig af deres barn

når man får et barn der er alvorligt sygt har

er det i forvejen en kæmpe omvæltning i en familie hidtil har man så haft muligheden for at kunne tage sig af sit barn man har kunnet få penge så det faktisk har været muligt at gå hjemme og tage sig af barnet men fremover bliver man altså stillet over for et valg især hvis man har andre børn

flytte fra hus og hjem til en meget lille lejlighed hvor der måske slet ikke er plads til det hjælpeudstyr der skal være til et barn med

kammerater og omgivelser fordi

kan klare sig for det meget lave beløb som regeringen og dansk folkeparti mener at de her familier fremover skal have

det er virkelig virkelig svært at forstå at man går i så små sko

synes det er nødvendigt at ramme de her få familier så hårdt som man lægger op til med det her forslag

nogen som helst steder se hvad regeringen og

at det lige præcis er de her børnefamilier man vil ramme så hårdt dem som i forvejen er hårdt ramt og som gør en kæmpe indsats vi har haft flere af dem i foretræde i socialudvalget har fortalt om hvordan deres hverdag er har fortalt om hvor meget det er de skal hjælpe med

de skal konstant kunne tage med til forskellige læger og behandlinger og så videre der er rigtig mange ting som man skal

ellers var det jo nogle ansatte der skulle løfte den opgave

at der er nogle forældre der faktisk løfter den kæmpe opgave tværtimod synes man altså nu at de skal ned og leve på et langt ringere niveau det håber jeg meget at der er nogle der vil komme og forsvare hvorfor er det at man synes det er de her familier der skal betale

der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

milliard kroner af lejernes egne penge fra landsbyggefonden men køen

lidt mere turbo på renoveringsindsatsen så hele puklen på over otte milliard kroner

det ambitionsniveau som lovforslaget lægger op til vidner nærmest om en naiv forestilling om at der ikke indløber nye ansøgninger om renoveringer i de kommende år vi ved at der

kæmpe behov for renoveringer i den almene sektor i de kommende tyve år er det anslået at der er et renoveringsbehov på mellem tres og en hundrede og tres milliard kroner derfor

at det slet ikke er ambitiøst nok

det er også det som direktøren for boligselskabernes landsforening bent madsen har udtalt til

nemlig at man her lovforslag kun imødekommer

for socialdemokraterne er det helt afgørende at vi her fra folketinget sender et klart signal til beboerne i den almene sektor og i særdeleshed til beboerne i

som regeringens eget rådgivende udvalg programbestyrelsen har påpeget er det vigtigt at staten påtager sig et medansvar formanden for programbestyrelsen jørgen nue møller udtalte i november til ritzau jeg kunne godt tænke mig at politikerne erkendte at det her er en samfundsopgave som statskassen også skal bidrage til at løse det erkender socialdemokraterne og sf vi ønsker at staten skal bidrage til renoveringerne i de udsatte boligområder helt konkret foreslår vi med vores ændringsforslag til l en og tres at der afsættes en milliard statslige kroner

opgaven med at renovere boliger i de udsatte boligområder

forspilder den desværre chancen for at udvise samfundsansvar over for de udsatte boligområder og dermed lader regeringen igen tyve procent af befolkningen nemlig dem der bor i de almene boliger betale

er et fælles samfundsanliggende og ikke bare lejerne i de almene boligers ansvar desværre indeholder det her lovforslag ikke den anerkendelse for ifølge lovforslaget vil det fortsat være lejerne der betaler for renoveringsindsatsen i den almene sektor herunder i de udsatte boligområder ligesom regningen for en række sociale tiltag også bliver efterladt til lejerne alene som sagt

at problemerne i de udsatte boligområder er samfundsproblemer og jeg dristede mig faktisk til at tro at regeringen også havde indset det særlig da jeg så overskriften på regeringens udspil ghettoen tilbage til samfundet

i de almindelige boliger nødt til at betale turen selv for at ghettoen kan komme tilbage til samfundet sf havde hellere set at staten også skulle bidrage til indsatsen i den i den almene sektor

i de udsatte boligområder vi kan derfor ikke støtte at lejerne i de almene boliger skal betale for hele indsatsen i den almene sektor

vi noterer samtidig at lovforslaget her betyder at landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtten til nybyggeri og friplejeboliger på fem og tyve procent bliver videreført den procentsats havde vi gerne set nedbragt det kunne selvfølgelig

det kom vi ikke og vi må derfor bare notere at

sætter et tilstrækkelig ambitiøst mål ganske vist er det et skridt i den rigtige retning at renoveringsrammen øges

og som følge af at regeringen og forligspartierne i flere år har afsat en alt for lille renoveringsramme har der ophobet sig en kø af godkendte renoveringsprojekter i landsbyggefonden for over otte milliard kroner sf og socialdemokraterne har foreslået at øge landsbyggefondens renoveringsramme med tre milliard kroner alene i to tusind og elleve

kroner til renovering i de udsatte boligområder med vores forslag ville der altså alene i to tusind og elleve

end det regeringen lægger op til for med regeringens lovforslag vil der nemlig kun være to milliard kroner ekstra til renovering i to tusind og elleve og samlet set vil der for perioden to tusind og elleve til

seksten kun blive afsat fem milliard kroner ekstra til renovering og jeg har svært ved at se hvordan en pose penge

mener sf at renoveringsrammen burde have

og danne kø frem mod to tusind og seksten og dette sidste forhold har ministeren ikke kunnet afvise når jeg har spurgt

som tidligere nævnt at staten burde bidrage mere til renoveringen af udsatte boligområder

forhandlingen sluttet og vi går til afstemning om l en og tres vi venter lige et par minutter fordi

vi stemmer og de er ikke gået endnu

ændringsforslag nummer en af et mindretal

afstemningen er

der stemmes herefter om ændringsforslag nummer to af et mindretal

herefter

om l tres ønskes afstemning om

tiltrådt af udvalget de er vedtaget endelig stemmes om om l to og tres ønskes ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

og to tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

hverken for eller imod ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

udtale sig herre jens christian lund

blander nogle ting der intet har med hinanden at gøre det der så er så usædvanligt ved dette lovforslag i modsætning til så mange af de andre lovforslag som vi behandler

lykkedes regeringen bare at få nogle ting hastet igennem og blandet ind i et lovforslag om alt muligt andet

vil jeg gerne sige mange tak til flertallet uden om regeringen

ikke så tit at det lykkes os at samle

er lidt urolige på grund af det så få den uro ud af kroppen ved at forlade salen nu måske så vi kan få ro under debatten det er i respekt for taleren på talerstolen det

at genfremsætte den del af forslaget som udgør et alvorligt indgreb i foreningsfriheden så håber jeg at retsordførerne

jeg mener at det er noget som man skal bruge lang tid på at diskutere og ikke noget man bare kan gennemføre inden jul

at det lykkedes at få flertal uden om regeringen for

og helt lader være med at genfremsætte den del af forslaget i et nyt selvstændigt forslag

lytter til de advarsler der er kommet også fra regeringens eget bagland det er jo også cepos venstres ungdom og andre der mener at

som i et eller andet omfang kunne finde på at samarbejde med nogle i udlandet at de skal registreres at de skal undergives et kæmpe bureaukrati at de skal kontrollere i alle ender og kanter hvem det er de samarbejder med i udlandet og så videre så jeg håber at vi ikke hører mere til det her forslag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

da det ikke er tilfældet

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

da det ikke er tilfældet

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

nu vil give lovhjemmel til at undtage visse grupper for brugerbetaling for kunstig befrugtning

det er at man nu åbner for

nedfryse for eksempel sæd til senere brug

folk med hepatitis og folk med hiv og aids

i ændringsforslag nummer en er tiltænkt

undgå brugerbetaling på medicinområdet det er jo lidt vigtigt det er jo dér de store udgifter ligger for mange af de her mennesker

udvalget med undtagelse af pia christmas møller de er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer fem og seks uden for betænkningen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

udtalte daværende indenrigsminister herre lars løkke rasmussen

jo en fremtidssikret model

her otte år efter hvor mange lejere i almene boligforeninger andelshavere og mange mange tusinde boligejere måned efter måned har betalt for meget i ejendomsskat

nuværende statsministers udtalelser fra to tusind og to ganske komiske men også meget meget alvorlige det står nu helt klart at herre lars løkke rasmussen og regeringen overhovedet ikke har haft styr på indretningen og gennemførelsen af skattestoppet under behandlingen af det her lovforslag har vi undrende måttet se på at både indenrigsministeren og skatteministeren løber fra at tage et ansvar for at der ulovligt er opkrævet ejendomsskat fra mange tusinde borgere men ministrene skal vide at der skal placeres et ansvar der er allerede afgivet modstridende forklaringer om hvem der har ansvaret for den ulovlige skatteopkrævning ét er sagt til kammeradvokaten et andet er sagt til folketingets skatteudvalg det står mere og mere klart at der tilsyneladende ikke har været opfølgning på og kontrol af den indførte lovgivning tilbage i to tusind og to to

og ikke hensigten med loven et postulat der slet ikke harmonerer med forarbejderne til bestemmelsen hvor det klart er anført at hensigten med bestemmelsen er at senere ændringer i fradrag skal føre til en reduceret grundskyld

det ministerens trædesten for lovforslaget at der var for lave grundvurderinger tilbage i to tusind og et og der bliver i lovforslaget postuleret en underlig kausal sammenhæng mellem fradrag og grundværdi som der slet ikke er saglighed for i vurderingsloven

har det dog vist sig at lovforslaget vil komme til at virke med tilbagevirkende kraft derfor har ministeren nu fremsat et ændringsforslag som skal rette op på dette og flugte med de udtalelser som ministeren er kommet med til medierne men problemet er at ministerens ændringsforslag kun retter op på den del af problemet som handler om allerede afgjorte fradragssager men ikke løser problemet

for de grundejere som endnu ikke når at få en afgørelse inden lovens ikrafttræden ministeren vil ikke præcisere ændringsforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse men nu har vi dog så sent som i aftes fået et svar fra ministeren at man fremover blot kan henvise til svarene på spørgsmål seks og halvfems fire og tres og fire og tyve

man i den fremtidige fortolkning af loven at omberegningen ikke virker

at loven skal formuleres klart sammenhængende og tydeligt

ikke fejlfortolkes eller fejlimplementeres af skatteministeren da ministeren ikke ønsker at imødekomme en mere klar lovgivning kan socialdemokraterne ikke støtte ændringsforslaget og dermed heller ikke det samlede lovforslag socialdemokraterne ønsker at få lovforslaget tilbage i udvalget mellem anden og tredje behandling

i forlængelse af socialdemokraternes ordfører på området

sige at sf deler de bekymringer og den uro som

er omkring det her lovforslag der er tale om et

og det der bliver vedtaget er uklart trods de mange spørgsmål og svar der er afgivet i den her sag der er også tale om et lovforslag hvor forløbet op til det

ikke har været specielt klædeligt

der er opkrævet skat uden lovgrundlag for

forløbet med dels at opdage at fejlen er der dels at finde

se klart igennem det forløb der har været

også klart at det er et forløb som kalder på at man finder ud af hvor ansvaret ligger for hvordan det er kommet så vidt det vil sige et ansvar for hvorfor det først er opdaget så sent at man opkræver skat uden at have lovhjemmel til det og et ansvar for hvad man gør for at undgå at man i fremtiden

skal placeres og det må være en del af opgaven i forbindelse med det her lovforslag hvis man skal bruge et lidt folkeligt udtryk

kan man sige at efter udvalgsbehandlingens del indtil nu er der tale om at man som folketingsmedlem er forvirret på et højere plan en forvirring omkring hvad konsekvenserne

en forvirring omkring forløbet indtil nu og en gang imellem også en forvirring omkring hvad loven så vil være efter at det her

det er klart at når der opkræves skat

skal der være et lovgrundlag det er også klart at når man opdager at der bliver opkrævet skat uden det fornødne lovgrundlag

få loven til at passe til praksis eller ændre praksis i forhold til den lov der er her er der så valgt at lave en justering af loven så den passer med den praksis der har været indtil nu

er så at man tager højde for at de borgere som har betalt for meget i skat i hvert fald får deres penge tilbage men ud over det er der tale om et forløb

hvor det kunstneriske indtryk i hvert fald ikke er specielt godt

meget kritiske over for forløbet og selv om det er klart at når man finder en

opkræves skat uden lovgrundlag

vigtigt at det lovforslag der så ligger tæller op på det og at det forløb der har været er klart så man kan stå ved det vi er som sagt kritiske over for det knytter os til s bekymringer omkring forløbet

det er vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

da det ikke er tilfældet

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

en meget vigtig del af demokratiet i danmark demokratiet på naturområdet der er nemlig ikke nogen

der ude i virkeligheden derfor er det vigtigt at vi har nogle interesseorganisationer og nogle enkeltpersoner som får muligheden for at tale på naturens vegne

kommune eller en myndighed skulle være kommet til at overse

vil regeringen nu begrænse

vil regeringen nu begrænse

skal det nu koste tre tusind kroner for andre typer af klager stiger

seksdobbelte fra fem hundrede kroner til tre tusind kroner jeg mener at det er fuldstændig uacceptabelt at organisationer som arbejder på frivillig basis de fleste af dem fuldstændig ulønnet organisationer som ornitologisk forening danmarks naturfredningsforening og det økologiske råd organisationer som måske modtager bidrag på halvtreds eller hundrede kroner fra borgere om året

for at deltage i demokratiet deltage i det

nogen der talte på naturens vegne nu

altså begrænses jeg synes det er helt uacceptabelt vi har nu haft sagen til behandling i udvalget vi har haft de grønne organisationer via det grønne kontaktudvalg i foretræde og vi har

der er ingen dokumentation for

uretmæssige vi

kun se en dokumentation for at der er tale om at begrænse de mennesker som sidder derude og bruger deres søndag eftermiddage på at gå de her sager igennem for os

regeringen og miljøministeren er ude på at lukke munden

naturen det kan kun være til skade for naturen det kan kun være til skade for miljøet og jeg kan ikke se hvad det skulle gavne

uretmæssige grundløse klager

ministeren

være de grundløse klager der bliver færre af

at organisationer som

dokumentere at det skulle være de grundløse klager der forsvinder her

måske bliver færre nu vi kan risikere at de grønne organisationer

mange tusind kroner måske flere millioner

i et ministerium og det synes vi er dybt

anbefale ministeren

da vi første gang hørte om det her lovforslag blev det meget klart sagt

ville få miljøorganisationerne til at tænke sig om inden de klagede det er jo altid en god og fornuftig ting at håbe på at andre mennesker

da vi så spurgte om hvad

for nogle nogle sager

havde en længere liste over åbenlyst grundløse klager som naturligvis ikke burde være afleveret da vi så bad om at få en redegørelse

viste det sig at miljøministeren ikke havde et sådant eksempel derfor er mit spørgsmål til miljøministeren om det ikke er en fejltagelse at det her lovforslag ikke er trukket tilbage da det jo står helt klart at begrundelsen for at fremsætte lovforslaget ikke holder vand det er jo tilgiveligt ministeren har jo før ændret opfattelse i sager hvor hun har opdaget at hun tog fejl og det er jo en god egenskab at have som minister at man gør det kunne det brede sig til andre ministerier ville det være et stort fremskridt

er så åbenlyst at de begrundelser der er anført for lovforslaget er forkerte man har ingen dokumentation for

ministeren har to muligheder hun kan forklare hvad det er for nogle sager hun har henvist til give os en redegørelse og så kan hun beklage at hun ikke har svaret korrekt og fyldestgørende på de skriftlige spørgsmål der er stillet

hun jo bare erkende at det her lovforslag er et ubegrundet lovforslag som burde trækkes tilbage

sig da det ikke er tilfældet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

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

forhandlingen sluttet og vi går til

et flertal udvalget med undtagelse af liberal alliance det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire tiltrådt af et flertal udvalget med undtagelse af liberal alliance det er vedtaget

det foreslås at lovforslaget går direkte til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

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

ønsker nogen at udtale sig da det ikke

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og to tiltrådt af udvalget

tager vi afstemningerne forfra

dømt pause indtil vi får det ordnet

starter forfra igen jeg

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og to tiltrådt af udvalget de er

sige at der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter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

da det ikke er tilfældet

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

par der blot er samboende det er jo netop

regeringen og dansk folkeparti gør med det her lovforslag socialdemokraterne og sf vil ikke være med til at indføre nye elementer der sætter skel mellem ægtepar og folk der har valgt at leve sammen uden at gifte sig og derfor ønsker socialdemokraterne og sf at forslaget om ægtefællerabatten på multimedier udgår og erstattes af en individuel skattefrihed

har privat rådighed over en enhed et multimedie socialdemokraterne og sf mener at de hårdtarbejdende lønmodtagere som kun har et arbejdsgiverbetalt multimedie til privat rådighed derhjemme skal friholdes for betaling af multimedieskat det vil vi for at imødekomme lønmodtagernes mulighed for at løse hverdagens udfordring med at skabe en god balance mellem arbejds og familieliv det er for eksempel folkeskolelæreren eller

behov for at rette opgaver derhjemme

og så videre det er også en imødekommelse af håndværkeren politibetjenten sosu assistenten og mange flere som har en mobiltelefon med hjem så de kan stå til rådighed for tilkaldevagter med denne individuelle fritagelse af den enkelte lønmodtager som kun har et multimedie til rådighed sikres det nemlig at helt almindelige lønmodtagere ikke beskattes når de blot ønsker at passe deres arbejde i god

afstemningen starter

stemte seks og halvtreds

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af

det samme mindretal bortfaldet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

i to lovforslag der stemmes

stemte syv og halvtreds hverken for nul ændringsforslaget er forkastet

ændringsforslag nummer to og tre stillet af det samme mindretal bortfaldet

der stemmes om ændringsforslag nummer sytten

der stemmes

herefter er ændringsforslag nummer fire og en og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer atten til tyve to og tyve og tre og tyve af et flertal

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

jeg gør opmærksom på at transportministeren har oplyst at han ønsker at tage ændringsforslag nummer to i udvalgets betænkning tilbage er der nogen der ønsker at optage dette forslag da det ikke er tilfældet

er ændringsforslag nummer to bortfaldet ønsker nogen at udtale sig

er forhandlingen sluttet og vi går til

uden for betænkningen af transportministeren som vedtaget de er vedtaget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

ønsker nogen at udtale sig

den konference der blev holdt i to tusind og ni stille og roligt have gennemarbejdet det her forslag kaldt en vejmyndighed for en vejmyndighed og ikke blandet kommune kommunalbestyrelse

at sende det her lovforslag i høring og man ville seriøst have overvejet hvordan

med kommunen når det drejer sig om at overtage veje

og det betyder at det her lovforslag som

gedigent lovsjusk

lige op til det sidste

kommunernes landsforening er kommet med et høringssvar i allerallersidste øjeblik som så også har fået ministeren til at komme med ændringsforslag det her er bare ikke i orden det er en meget meget kompliceret lovgivning vi kaster os ud i det her drejer sig om mennesker som muligvismuligvis

og en frygtelig masse klagesager og det er bare ikke godt nok jeg så meget gerne at vi stille og roligt havde fået gennemarbejdet det her lovforslag således at vi efter jul kunne have været sikre på hvad

men nej fordi der er en enkelt kommune der efter eget udsagn og jeg tror det er rigtigt

vi så skynde os

ikke helt hvorfor men det er så den situation vi står i nu

skal overtage en vej at denne vej er i ordentlig stand

synes jeg er betegnende

som regeringen efterhånden lovgiver på

vemodig over at det her

så tilsyneladende skal være dansk

men herre kim christiansen som ordfører for

herre jens christian lund går på talerstolen og siger at

støtte dansk folkepartis ændringsforslag man vil omvendt stemme gult til loven

og den vil man så stemme gult til kan jeg forstå det er rart når socialdemokratiet kommer med rene klare meldinger til borgerne på den ene side skoser de os andre for at gøre noget der ikke

man ikke selv være med til at tage ansvar for det ændringsforslaget gør i al sin enkelhed bare at man sidestiller borgerne i forhold til det her lovforslag det går ind og modvirker at en smart kommunalbestyrelse som står op midt om natten for at omgå en lovgivning

er ganske rimeligt at alle borgere borgere bliver stillet lige i forhold til loven så det er sådan set i al sin enkelhed det det går ud på

man kan stemme grønt hvis man synes det hele er rigtig godt man kan stemme gult

der er noget der er godt og noget der er skidt og så kan man stemme rødt hvis man samlet set synes at det hele er noget rigtig skidt

og sfs linje er ganske klar vi synes at der er nogle ting i det her lovforslag

hvilket niveau vejen skal have men at dansk folkeparti jagter en enkelt kommune med et ændringsforslag er simpelt hen bare

ganske ganske rimeligt vederlag vi har en valgordning der gør at kommunerne

skal være ansvarlige for det de laver og så virker det fuldstændig absurd

så ændrer dansk folkeparti på det og vupti så hopper regeringen på det

den samlede sal her plus dem der

folkeparti der bestemmer herinde på christiansborg det er nok

modifikationer men vi bruger selvfølgelig vores mandater på samme måde som

socialistisk folkepartis mandater men

er enig i at man skal sidestille alle borgere i forhold til lovgivningen det er det vi gør med det her ændringsforslag

er lidt for smart jeg kan love

i den pågældende kommune rent faktisk har fået ændret deres vejes status i overensstemmelse med de forudsætninger der lå da kommunalreformen blev lavet så skulle man i gang med den anden halvdel og

men at sige

synes jeg afslører at dansk folkeparti overhovedet ikke har sat sig ind i det her

indvirkning på for år tilbage

når vi laver lovgivning men det sidestiller i hvert fald i forhold til hvordan den nuværende situation er så jeg tror ikke

det er man mener herre jens christian lund lægger mig jo simpelt hen ord og holdninger

om at vi ikke har tillid til det kommunale system og til de mange dygtige kommunalpolitikere der er rundtomkring i landet her har vi altså bare haft at gøre med en kommunalbestyrelse som synes at de skulle være lidt smartere end gennemsnittet og forsøge at omgå en lovgivning det bryder vi os ikke om vi vil gerne have at

bliver behandlet ens i forhold til den her vejlov og det er det vi har sikret med det her ændringsforslag så det handler

forslag som lå her jeg tror jeg roste det så meget at transportministeren misforstod mit indlæg og troede det var en særlig raffineret måde

afstand fra forslaget på men det var det ikke jeg mener stadig væk at tankegangen om at det skal være rigtig rigtig besværligt at privatisere de goder som kommunerne har og stiller til rådighed for borgerne

og jeg så gerne de principper der ligger i den her lovgivning udvidet til andre områder jeg synes også det er besnærende at sige at når det handler om veje

man i hvert fald ikke privatisere med henblik på at spare penge et andet interessant og spændende princip vi kunne udvide til også at omfatte privatiseringer på andre områder så enhedslisten var

set ikke i tvivl vi ville ved tredjebehandlingen på trods af at der kunne være mindre teknikaliteter som man kunne være skeptisk over for stemme for lovforslaget uden tøven men så sker der lige pludselig det at dansk folkeparti kommer med et forslag som jo ikke handler om at ligestille nogle borgere med nogle andre borgere men handler om at behandle en ganske bestemt sag i en bestemt kommune at man ligesom siger at her griber folketinget ind og ændrer ved en beslutning som denne kommune har truffet på fuldt lovlig vis og der må vi sige at den slags lovgivning med tilbagevirkende kraft

ikke medvirke til derfor er vi imod det ændringsforslag dansk folkeparti er kommet med og derfor vil vi også ved tredjebehandlingen stemme imod det her lovforslag selv om det sker med blødende hjerte fordi

mange gode socialistiske tanker som vi slet ikke var klar over havde sneget sig helt ind i regeringen men beklageligvis

åbner en ladeport for hvordan vi fremover kan regere rundt

det er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget det er vedtaget

begæres betragter jeg ændringsforslag nummer en og tyve uden for betænkningen af transportministeren som vedtaget det er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag

ønskes afstemning om

vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer to og tyve uden for betænkningen af transportministeren som vedtaget det er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af et flertal

om ændringsforslag nummer otte fjorten tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer femten tiltrådt af

eller om ændringsforslag nummer seksten til atten tiltrådt af udvalget

de er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer nitten af et mindretal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

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet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

om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på torsdag den sekstende december to tusind og ti fru ida auken som ordfører for forespørgerne til begrundelse af forespørgslen

et koordineringsforum

hørt rigtig meget kritik af planen fik

vi har hørt kommunernes landsforening gentagne gange bede om en egentlig handlingsplan

indsatsen langtfra er tilstrækkelig

kunne se regnvand i en halv meters højde i folks villaer vi kunne se kloakvand der væltede ud af toiletterne hjemme hos folk vi kunne se biler der druknede

opgaven bliver ikke mindre derfor vil vi gerne høre regeringen hvad man har tænkt sig

tydeligvis langtfra er tilstrækkelig og som langtfra giver kommunerne de redskaber de efterspørger de muligheder

den så langtfra er tilstrækkelig til at

som giver en god mulighed for at diskutere et vigtigt emne nemlig klimatilpasning

redegjorde for kan vi jo alle sammen

hvordan regnen væltede ned i august i år og også hvilke skader den voldte rigtig mange steder

huse og naturligvis også på vores infrastruktur

har energistyrelsen jo også peget på den slags mere ekstreme vejr som vi skal forberede os på at der kommer mere af fremover

er også positivt at vi er enige om at når det

fremtidens mere ekstreme vejr skal vi ikke sidde på hænderne tillad mig lige ganske kort

de overordnede principper der er fastlagt i regeringens klimatilpasningsstrategi fra to tusind og otte

gennemarbejdede analyser stort forarbejde blandt andet modelberegninger for den klimatiske udvikling

august måneds regnskyl i frisk erindring

naturligvis være fristende at sætte en masse nye initiativer i gang omgående men netop i denne type situationer har vi som politikere ansvaret for at holde tungen lige i munden store nye initiativer der alene tager afsæt i august måneds regnskyl risikerer at blive uigennemtænkte

videst muligt omfang være vidensbaserede og gennemtænkte simpelt hen fordi løsningerne skal holde i rigtig rigtig mange år

den har vi fastholdt og den agter vi også at fastholde fremadrettet en stor del af klimatilpasningsarbejdet vil foregå lokalt ude i kommunerne

de bedste til at håndtere og implementere konkrete løsninger på klimatilpasningsområdet kommunerne har nemlig lokalkendskabet

hvad der skal gøres og sikre at det bliver gjort i den enkelte kommune

økonomisk ansvarlig den tager højde for at vores iver efter at forebygge skader som følge af klimaforandringerne samtidig skal være økonomisk ansvarlige

en tommelfingerregel at hver gang man laver et klimatilpasningstiltag skal det tjene mindst et ekstra formål set med de briller vil klimatilpasning ikke bare

men absolut også være en mulighed for eksempel i

at få skabt nye grønne områder det er økonomisk ansvarligt og det er også sund fornuft

nøjagtig ligesom vi har gjort det hidtil og det agter vi naturligvis at blive ved med

siden strategien så dagens lys i to tusind og otte først og fremmest er der blevet etableret et statsligt videncenter for klimatilpasning der indsamler og formidler ny viden om klimaforandringer og mulige tilpasningsløsninger

for klimatilpasning og her deltager kommunernes landsforening danske regioner og alle relevante ministerier i alt ni centrale ministerier med henblik på at sikre koordinering af klimatilpasning på tværs af

en samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning og man peger også løbende på indsatsområder

der sker en koordinering af den forskning har relevans for klimatilpasning og at der leveres autoritative klimadata og forskningsresultater dette sker i samarbejde med universiteterne og øvrige forskningsinstitutioner under ledelse af

på aarhus universitet og

at der siden klimatilpasningsstrategiens

og til i dag ikke havde været fremdrift i tilpasningsindsatsen ville der naturligvis være grundlag for at vurdere om vi var gået rigtigt til værks

ikke tilfældet vi er i gang både staten og en lang række kommuner både

kan finde ud af at samarbejde på tværs af kommunegrænser dér

nitten kommuner i to tusind og ti udmeldt hvordan regionens kommuner aktivt kan tage stilling til klimaforandringerne både individuelt og sammen region hovedstaden er i gang med en samlet klimastrategi som vil dække ni og tyve kommuner kommunerne lolland odsherred og slagelse er sammen sjælland og kommunernes landsforening gået sammen projekt om kystudvikling hvor klimatilpasningen og vandstandsstigningerne er centrale spørgsmål og kommunerne rudersdal hørsholm og fredensborg har iværksat fælles

går jo så ud på at udstyre kommunerne

nødvendige viden og selvfølgelig også de nødvendige værktøjer staten skal understøtte at de rigtige beslutninger tages af kommunerne

også i forbindelse med med regnen i august var et klimascenarie

dermed er der nu også det samme

jeg kan også nævne initiativet om om

bedre til at tage højde for nutidens og fremtidens mere ekstreme vejr og som et nyt initiativ vil videncenter for klimatilpasning øge sin kommunikationsindsats over for kommunerne og i to tusind og elleve gennemføre en tour de klimatilpasning med en række regionale workshopper for at skabe mere opmærksomhed om den viden og de værktøjer der allerede eksisterer på portalen så vurderer regeringen

den gældende lovgivning for at sikre at der ikke findes lovgivningsmæssige barrierer for klimatilpasningen lad mig give fem eksempler fra

der er nu skabt incitamenter der fremmer klimatilpasning i form af en ny erstatningsmodel så selvrisikoen forhøjes ved gentagne oversvømmelser på samme adresse ordningen er ligeledes blevet udvidet så man nu også kan få erstatning for oversvømmelser hvis vandløb og

over deres bredder som følge af ekstreme vandstande

reglerne for afvanding af

nu tages højde for mere og kraftigere regn

lave grønne lokalplaner

muligt at stille krav om grønne tage eller separate spildevandssystemer så man ikke leder regnvandet ned i

vil økonomi og erhvervsministeriet igangsætte et analysearbejde for at se nærmere på klimaforandringernes betydning for nybyggeri blandt andet i forhold til bygningsreglementet

regeringen nedsat et spildevandsudvalg som skal undersøge hvordan vi kan øge incitamenterne til at aflede regnvand uden om kloakkerne

i at de forventede større mængder regn ikke skal håndteres ved blot hovedløst at udbygge alle landets kloakker der findes en række eksempler på grønne løsninger hvor vi samtidig med

også får flere grønne områder i byerne

hvor man har revet syv villaer ned og i stedet anlagt en sø og i københavns kommune etableres for eksempel lommeparker som er mindre grønne områder der kan afkøle byen på varme dage og optage regnvand på våde dage

og også være i to tusind og elleve

ikke sket nogen afgørende ændring i vores viden siden to tusind og otte for det andet strategien virker klimatilpasningsstrategien er kun to en halv

skaber opmærksomhed om de udfordringer vi står over for

de muligheder der er for at løse problemerne

tredje strategien er dynamisk og der er fremdrift i klimatilpasningsindsatsen og som jeg lige har nævnt så

bliver naturligvis et langt langt sejt træk vi siger ikke

og jeg har også flere gange sagt at vi naturligvis ikke er i mål hvad angår klimatilpasning

hvordan vi bor bygger og bevarer regeringen vil fortsat være lydhør over for de faktiske udfordringer og vi vil gøre vores del af arbejdet og løbende finpudse strategien som behovet opstår for her er der altså tale om et emne

her spørgsmål meget mere alvorligt vi kan se

ordførere for både venstre konservative og dansk folkeparti gå ud at sige

siger klart til ministeren at der ikke

sker nok på det her område så vil jeg sige til ministerens

i vores forslag til vedtagelse som vi selvfølgelig håber regeringspartierne kan støtte at man laver en egentlig sårbarhedskortlægning af danmark

vi får en samfundsøkonomisk analyse af

lavet den her analyse som kommunerne kan gå ind at bruge få lagt den offentligt ud

kan se om deres hus ligger midt i et blue spot og

så siger ministeren at det skal foregå lokalt ude i kommunerne

helt enige i vi kan se at kommunerne beder staten om en egentlig handlingsplan kommunerne har i flere år bedt os om at give dem nogle klare retningslinjer for

det er for nogle opgaver der er vigtigst at prioritere to af de ting vi foreslår at lægge ind i den her handlingsplan er at

sikre at de begynder at tænke intelligent

at man bruger pengene fornuftigt på de langsigtede investeringer i stedet for

siger at der sker noget på det her område ja det er jo det vi også kommer til at diskutere i morgen i et samråd vi har fået at vide at en og tredive kommuner havde en fiks og færdig klimatilpasningsplan når man så kiggede de planer igennem

to af planerne bare var et worddokument hvor

der var flere af dem som var nogle små detaljer fra

se at de kommuner der er i gang

nu er hørsholm og fredensborg kommet i gang hvorfor ja fordi

det var ikke så rart så kom de også i gang

at bruge pengene på det er derfor vi skal lave en langsigtet

vil jeg nu på vegne af socialdemokraterne sf de radikale enhedslisten og christian h hansen fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at regeringens ad hoc strategi for klimatilpasning fra to tusind og otte har været utilstrækkelig og opfordrer derfor regeringen til at udarbejde en egentlig handlingsplan for klimatilpasning

et samarbejde mellem stat og kommuner om udarbejdelse af en konkret handlingsplan for klimatilpasning herunder oversvømmelsesplaner og planer for at få mindre regnvand i kloakkerne

en tidsplan for handlingsplanens gennemførelse

initiativ til denne forespørgsel konkret

om hvilke nye initiativer regeringen agter at tage i lyset af udviklingen siden offentliggørelsen af regeringens klimatilpasningsstrategi interessen for klimatilpasning og for hvad der skal gøres for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne deler vi med forespørgerne både i regeringen og i venstre vi er enige i at klimaforandringerne medfører ændrede vejrsituationer som også danmark har mærket om det er nødvendigt ikke mindst i kommunerne

er der ingen tvivl om

til at sikre at ikke mindst kloakkerne kan

i juni udmeldt et fælles klimascenarie som kommunerne kan bruge i planlægningen frem mod midten af dette århundrede scenariet viser at for perioden to tusind

halvtreds bliver vintre i gennemsnit en grad varmere og vækstperioden i gennemsnit tre uger længere og ekstreme regnskyl kan bidrage med seks procent mere nedbør end i dag så der sker ændringer

så alligevel forandringer der skal håndteres og som heldigvis også bliver håndteret i kommunerne på vegne af venstre dansk folkeparti de konservative liberal alliance og kristendemokraterne fremsættes følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer med tilfredshed at mange kommuner er godt i gang med at planlægge eller

opfordrer regeringen til at fortsætte arbejdet med at skabe opmærksomhed om udfordringerne

på klimatilpasningsområdet

og andre aktører i at træffe robuste koordinerede og langtidsholdbare beslutninger på dette område folketinget konstaterer desuden at den eksisterende klimatilpasningsstrategi fra to tusind og otte stadig

godt udgangspunkt for klimatilpasningsindsatsen i danmark det var slut og det var samlet firs ord for venstre er udgangspunktet at det er statens opgave at stille den nødvendige

at klimatilpasse kommunerne kender selv deres egne forhold

og kende alle kloakforhold i danmark og der er forskel fra kommune

på langeland og i venstre har vi respekt for det kommunale selvstyre man kan ikke skabe ensartede løsninger for otte og halvfems forskellige

handler det jo også om økonomi mange vil gerne sende regningen videre til statskassen men hvis for eksempel statskassen påtog sig opgaven og

har været forudseende og for længst investeret i klimatilpasning

er der jo kun de samme skatteborgere til at betale regningen hvad enten det er staten eller kommunerne der skal betale siden to tusind og otte har regeringen taget en lang række forskellige initiativer først og fremmest er der etableret et statsligt videncenter for klimatilpasning der indsamler og formidler ny viden om klimaforandringer og mulige tilpasningsløsninger det sker via

med ny viden og nye værktøjer i dialog med kommuner og andre relevante aktører

koordinationsforum for klimatilpasning

her deltager kommunernes landsforening danske regioner og en række relevante ministerier i alt cirka ni ministerier med henblik på at sikre koordinering af klimatilpasningen på tværs af sektorer og myndigheder på forskningsområdet sikrer vi at der sker en koordinering af den forskning der har relevans for klimatilpasning i samarbejde med universiteterne og øvrige forskningsinstitutioner under ledelse af dmu på aarhus universitet og der følger penge med

lovgivningsmæssige barrierer

tidligere efterlyst

at udvikle sig det stillede staten til rådighed

for os alle sammen det er vigtigt at understrege at selv om måske ikke mindst dagens forespørgere med sf i spidsen

er mange kommuner rigtig godt

ikke kun sker på grund af klimatilpasningen det er mest hensigtsmæssigt at lave kloakrenoveringer hvor man samtænker generel renovering med behovet

noget at regeringen og kommunerne skubber opgaven imellem sig

også at kommunerne skal have økonomisk hjælp til at løse opgaven

som kom fra venstres miljøordfører i august måned

er at stille redskaber til rådighed pege på hvilke muligheder der er men selve opgaveløsningen ligger i den enkelte

en anden kollega fra venstre

national handlingsplan

de kan komme i gang nu og ikke først når regnvandet står ind

blande os i hvordan den enkelte kommune løser den her opgave der er ganske enkelt stor forskel fra kommune

hvad det er for en udfordring man står for

demonstreret at kommunerne sådan set ønsker at se den konkrete kommunale indsats i en national sammenhæng og jeg

at venstre i gamle dage gik ind for at man var omhyggelig og at det man gjorde derfor var vel planlagt fordi man jo så ofte kan gøre tingene meget billigere end hvis man ligesom bare venter til man må trille af sted og tingene opstår

ordføreren mener at kunne se den kommunale tilfredshed med regeringens gøren og laden

kommune efter kommune gennemfører lokale klimaplaner

repræsentanter siger at de ønsker en national handlingsplan så tager de fejl

aldrig mere skal høre venstrefolk tale for at der bliver nationale handlingsplaner eller at man i højere

ansvar for at skabe en ramme om den kommunale indsats

jeg opfattelse af at hver gang det regner slemt står

regeringspartiernes ordførere i kø for at sige at nu må der også gøres

og de vil ikke sige det mere

og regeringen er at skabe rammerne for at kommunerne kan gennemføre løsningerne lokalt og at vi også giver dem oplysninger og viden om hvor det er bedst

kommunerne viser jo at kun syv procent af kommunerne mener at de har

at der bliver lavet en handlingsplan

men give kommunerne nogle redskaber

i vores taler tidligere her i dag der er videncenter for klimatilpasning der er den nye portal der er et koordinationsforum hvor både kommunernes landsforening danske regioner

herindefra er så at stille nogle redskaber til rådighed for at kommunerne kan blive i stand til at løse den her opgave og opgaven er rigtig forskellig fra kommune til kommune det vil simpelt hen være forkert af os at begynde at pålægge kommunerne at gennemføre helt bestemte løsninger vi overlader det trygt til de enkelte kommuner at finde de rigtige

ikke klar over den opgavefordeling der er mellem kommunerne

et alvorligt problem at venstre har en miljøordfører

klimaforandringerne ved at sætte gang i den vedvarende energi altså standse den udvikling

for det andet skal vi tilpasse os de klimaforandringer som uvægerligt vil komme og som vi

når man baserer sin regeringsmagt og sin regeringsførelse

ved at lægge sig i krybesporet på grøn energiteknologi kina og

mens regeringen sender sagen først i kommission

i en syltekrukke

reklamere for som værende et dokument som virkelig er noget der er substans i

hvordan de synes det går en og firs procent af kommunerne forventer oversvømmelser fem og tres procent af kystkommunerne forventer oversvømmelser fra havet altså ikke fra regn men fra havet og kun atten procent af dem har været involveret i kystbeskyttelsesprojekter det er da en bekymring der er til at tage

at kun syv procent af kommunerne mener

i høj grad har viden og værktøjer nok til at løfte den her opgave jeg skal så rose regeringen

det skal man man skal lede efter noget hvor man kan rose og jeg har ledt og jeg har fundet

at man i juni måned kom ud med et klimascenarie har vi efterlyst i rigtig lang tid så derfor

at forholde sig til men det ændrer jo ikke ved at de ikke har de værktøjer i værktøjskassen som de har brug for hvis man som dansker har stået i sit hjem i jyllinge nordmark eller i greve og konstateret at alt står under vand

lavtliggende område så kender man jo

brug for en handlingsplan for klimatilpasning og derfor skal danmark kortlægges for sårbarhed over for oversvømmelser derfor skal klimaet på dagsordenen her folketinget og i kommunerne

jeg synes

droppe klimasamarbejdet med klimaignoranterne ovre i dansk folkeparti og så komme ind i klimakampen

det giver mig lejlighed til at spørge om et par småting

ikke i tvivl om at der sker klimaforandringer store klimaforandringer ude i verden i hele verden det er vi overhovedet ikke i tvivl om og det er jeg overhovedet ikke i tvivl om fru mette gjerskov har fuldstændig ret i

og får måske ikke grise det ved jeg

og dyrke korn deroppe hvad var det egentlig der forurenede dengang så temperaturen steg så meget at det var behageligt

med alverdens eksperter og politikere

dalgaard fra dansk folkeparti at

men når fru mette gjerskov taler om alle de eksperter for eksempel i forbindelse

som i nitten otte og firs blev oprettet med det formål at klarlægge de menneskeskabte klimaforandringer

er menneskeskabte selv om vi i årtusinder tilbage har haft præcis de samme former for klimaforandringer

jeg kan godt forstå at fru mette gjerskov synes at vi skal gøre noget ved det og det skal vi men kan jeg så ikke få et svar på hvorfor de store nye økonomier kina indien brasilien sydafrika ikke vil gøre noget ved det

det er jo relativt lidt alle de andre lande som udøser udøser endnu mere vil jo slet ikke gøre noget

i mexico fredag i sidste uge

hvordan man afleder vand og jeg mener at det hører med til basisuddannelsen af en ingeniør

fru mette gjerskov ikke at vores kommuneingeniører faktisk er vel klædt på til at løse den opgave

fru mette gjerskov efterlyser nemlig en model

udført af kort og matrikelstyrelsen og den hedder

sker der så meget med hensyn til oversvømmelser og det samme

af en konvolut og så kører det hele nok for os

mig der efterlyser viden og værktøjer det er kommunerne der efterlyser viden og værktøjer

vi skal lytte hvis kommunerne siger til regeringen til folketinget den her opgave har vi altså brug for noget ekstra vi har brug for en samlet handlingsplan

nogle kloge og moderne

gør man ikke bare ved at gå ud og dimensionere kloakkerne til tyve procent mere eller hvad ved jeg som jeg kan høre at herre jørgen s lundsgaard synes at vi skulle gøre nej det gør man ved at finde kloge løsninger det er kloge løsninger som handler om

oversvømmelser uden for byerne i stedet for inde i byerne at dimensionere kloakkerne lidt mere

vi gerne vil have

der er masser af kloge løsninger

arbejder dansk folkeparti rent faktisk hver eneste dag på at beskytte vores klima på alle mulige måder

og i øvrigt sikker på mange andre partier også gør regeringens strategi fra to tusind og ni med strategi for tilpasning til klimaændringer i danmark er netop det udsagn som dansk folkeparti finder ganske brugbart at vi skal tilpasse os de klimaforandringer som

kan se sker

gennemsnitlige temperaturstigning på de der to grader der efterhånden er så berømte

lidt ked af de skrækscenarier som

skal gøres nemlig at reparere

jeg hører at eu og danmark skal gå foran uanset hvad alle de andre lande vil

hvad så så har vi ingen økonomi overhovedet til at klare vores sygehuse skoler veje og hvad ved jeg

ved at komme lidt til fornuft jeg hørte i deadline forleden aften en redaktør fra information

beregnet den gennemsnitlige temperaturstigning hvis ikke man gjorde noget og

grader så sad jeg og tænkte hvorfor ikke tre

så komplekst klimaet er så komplekst et system og

blot ved at dreje på den ene tangent der hedder

vi skal udbrede vores viden som vi har her i landet med hensyn til hvordan man for eksempel undgår forurening fra de kraftværker vi har hvordan man sørger for at få et samfund hvor vi tager hensyn til at det når der skal laves energi

fornuft ind i debatten omkring klimaet jeg mangler proportionerne jeg mangler at man erkender at

store klimaforandringer som ikke

fremføre nogen af de synspunkter jeg har hørt nogle videnskabsfolk

med hensyn til hvordan sammenhængen egentlig er

vil jeg slet ikke sige så jeg har ikke sagt det men det er noget man kan blive klog af at studere

tekst til vedtagelse som er fremført af venstre

dansk folkeparti kan tilslutte sig og vi ser frem til

yndlingsaversioner eller hjerte nu end er

i år kunne læse

national oversvømmelsesplan er det noget

sådan en plan det vil da være en udmærket ting det er ikke noget vi afskærer os fra og nogle af de tiltag der allerede er lavet i forbindelse med den strategiplan her indeholder sikkert sådan

at vi får fastlagt hvor der egentlig kan

i juni udmeldt et fælles klimascenario som viser at danmark i to tusind og halvtreds har mindst en grad varmere vintre tre uger længere somre og seks procent mere regn

ikke ret slemt og vi har lige haft den koldeste november i mands minde men regnen ventes at blive i form af storm og skybrud og ifølge fns klimapanel forudses havet i de danske farvande gradvis at ville stige med mellem femten og fem og halvfjerds

imod slutningen af dette århundrede og i ekstreme stormflodssituationer forventes en øgning af den maksimale vandstand ved vestkysten at blive på mellem fem og

og en m det skal vi selvfølgelig gardere os imod det gjorde regeringen også i to tusind og otte med sin

det vi bygger i dag vil kunne blive udsat for konsekvenserne af klimaforandringerne således som det forudses af klimaforskere det er kommunerne der planlægger byggeriet og en stor del af infrastrukturen det er derfor vigtigt at kommunerne tilpasser sig kommende forhold både i forhold til de eksisterende og de fremtidige byggerier og får de værktøjer både med hensyn til viden og lovgivning som er nødvendige

det er det klimatilpasningstrategien fra to tusind og otte giver

samlet kystlinje på cirka syv tusind fire hundrede

i danmark vil en del af bebyggelsen blive berørt af vandstandsstigninger men også bebyggelse i lavereliggende områder tæt på åer og andre indre vandløb vil blive berørt disse skal sikres ved dige og slusebyggeri

på den måde kan der skabes forsinkelses og oversvømmelsesmuligheder ved høje vandstande henved tre og fyrre procent af danmarks befolkning er bosiddende i denne kystnærhedszone her er der ligeledes en stor del af vores industri og øvrige erhverv placeret såvel offentligt som privat langt hovedparten af danmarks mere end tohundrede og trettentusind sommerhuse og tre fjerdedele af alle campingpladser er ligeledes placeret inden for denne kystnærhedszone at sikre det eksisterende byggeri og de eksisterende tekniske installationer i forhold til stigninger i vandstanden vil i de fleste tilfælde være i form af diger eller anden kystsikring men i danmark er det den enkelte lodsejer der har ansvaret for vedligeholdelse af diger og eventuelt byggeri af nye diger i praksis er det almindeligt at grundejerne har sluttet sig sammen i digelaug som i fællesskab står for digebyggeri og vedligeholdelse denne model

mening overlevet sig selv og bør gentænkes de små øsamfund har simpelt hen ikke længere det nødvendige mandskab og

må i fremtiden overgå til det kommunale ansvar

de første opgaver for kommunerne er at få overblik over hvilke arealer der ligger i en potentiel risikozone det gælder

eksisterende bebyggede arealer som for arealer udlagt til brug for fremtidige byzoner sommerhusområder arealer til ferie og fritid denne registrering og vurdering af risikozoner skal gennemføres som en implementering af et eu oversvømmelsesdirektiv det er udmærket for dermed bliver en revision af plangrundlaget nødvendigt af hensyn til den langsigtede samfundsudvikling

som værktøj har kort og matrikelstyrelsen under miljøministeriet udført en ny digital danmarkshøjdemodel med højdemodellen er det muligt at hæve vandstanden visuelt og få et billede af de arealer som potentielt vil være i en risikozone denne bliver til stor gavn

kommunale myndigheder men også for den enkelte borger som kan anvende den til at finde faren

det fremgår af klimatilpasningsstrategien at kommunerne er omdrejningspunktet for den udførende del men staten har fået ansvaret for at stille viden og værktøjer til rådighed og folketinget

en god arbejdsdeling som sikrer at hver gør hvad de er bedst til i særdeleshed er det betryggende at det lokale selvstyre er sat til at løse opgaverne lokalt for forholdene er forskellige overalt i landet og derfor også løsningerne og den der har skoen på ved hvor den klemmer men det skal selvfølgelig koordineres man skal bruge hinandens erfaringer til det formål har regeringen oprettet

med store forpligtelser til et fælles samarbejde mellem ni ministerier danske regioner og kommunernes landsforening på tværs af sektorer og myndigheder det er vist nytænkning

også hårdt brug for samarbejde mellem dansk forskning udvikling industri lovgivning og penge for eksempel som de nu tildeles fra globaliseringspuljen et cetera danmark er et af verdens første lande med en klimatilpasningsstrategi det giver gode muligheder for at udnytte den ikke blot til gavn for vores infrastruktur og samfundsudvikling men også til at skabe en helt ny vækstindustri lad os støtte den regeringens klimatilpasningsstrategi er kun to år gammel den ser foreløbig lovende ud men den skal have tid til at virke og den må ikke blive en sovepude vi skal løbende tilpasse og justere den men regeringens og kommunernes tilpasningstjek af sektorlovgivningen fra maj i år konkluderer at de lovgivningsmæssige rammer foreløbig er til stede så den er foreløbig god nok

og ses efter i sømmene det er jo ikke således at digerne ved vestkysten

til forstærkning af digerne på de små øer fordi vi godt ved

det bliver altså også et nationalt anliggende

vi også ser bare det lille sted jeg kommer fra om

cirka hvert tiende år har været oversvømmet at det har den

få det dige sat op som gør at den by ikke bliver oversvømmet hvert tiende år så jeg vil jeg vil sige at der er visse ting

er et nationalt anliggende det er hele den der modellering hele den der udvikling hele den der vidensindsamling ja men der er også en stor del af udførelsen

kommunalt anliggende dimensioneringen af rør

bygget på energistyrelsens

fordi den i virkeligheden handler om på hvilken måde vi kan sikre at der nationalt og i den enkelte kommune

og velovervejet og man ved hvad man vil så kan man gøre det langt billigere altså til nogle helt andre priser end hvis man bare kommer humpende efter hver gang der har været et meget meget stort regnskyl og man så står i den situation at der er nogle politikere der kræver at nu skal der ske dette eller nu skal der ske hint

engang er halvdelen af kommunerne der er med endnu

omkring den klimatilpasning derfor synes vi at det er vigtigt og rigtigt at lave en risikovurdering og en sårbarhedskortlægning for hele danmark og gøre den offentligt tilgængelig sådan at borgerne i den enkelte kommune også kan tage diskussionen med deres kommunalpolitikere om

det kommunale selvstyre udfolder sig på den allerbedste måde inden for en national ramme i et samspil mellem borgerne og kommunalbestyrelsen og de teknikere og

det er det der er grunden til at det er vigtigt at det er en offentligt tilgængelig risikovurdering og sårbarhedskortlægning som vi anmoder om

lige så vel som den enkelte kommune kan gøre noget fantastisk

og i en af de andre regioner ikke mindst vil vi gerne fra radikal side fremhæve behovet for at stat og kommuner samarbejder om

at det kommunale selvstyre bliver

i andre sammenhænge må jeg sige

hos venstre eller regeringspartierne i øvrigt

hvis man ser på behovet for central styring på

det kommunale selvstyre er noget man bruger når det er passende i debatten og ikke noget som har et reelt indhold sidst men ikke mindst

at det er nødvendigt at sætte et tidsperspektiv på igen hvis man skal gøre ting rettidigt og ordentligt

given tidsperiode som sagt er det en lille smule ærgerligt at vi ikke kan have en mindre partipolitisk diskussion

det er helt åbenlyst at man kunne spare borgerne for mange mange ulemper hvis det her blev set i en national sammenhæng og de enkelte kommuner lavede den konkrete planlægning og den konkrete udførelse af klimatilpasningen

den aftale der kom ud af klimatopmødet i mexico ikke gør det mindre vigtigt og mindre relevant at tale om

selvfølgelig er det fornemt at alle fns medlemslande minus et kan blive enige om en aftale

at man kan blive enig om at man har en to graders målsætning selv om man nok burde have

graders målsætning hvis man for alvor skulle gøre noget ved klimaforandringerne men hvis konsekvensen af de beslutninger man i øvrigt træffer snarere er at der sker klimaforandringer

hvis der ikke sker nogen yderligere tiltag ved nogle af de kommende forhandlinger ja så er slutresultatet jo ikke særlig positivt

til debat i dag i særlig stor udstrækning det er bare den præmis og den forudsætning vi ligesom har for den debat vi fører her i dag nemlig at

tyder på at der ikke vil ske klimaforandringer også i danmark som formentlig overgår dem som indtil nu indgår i regeringens scenarier for fremtiden

jo går rigtig godt det er jo indgangsbønnen til flertallets forslag til vedtagelse og det er rart at flertallet i folketinget i denne sag gerne vil rose kommunerne der er bare den lille hage ved det

at der er rigtig rigtig mange kommuner hvor man i praksis ikke er kommet ret langt med at lave planer med henblik på klimatilpasning det ved vi fordi det jo er undersøgt og fremdraget og afsløret

sådan det forholder sig der er altså hvis man mener

behov for en skærpet indsats det tror jeg sådan set ikke

handler diskussionen vel om at man ikke vil have en handlingsplan at man ikke vil

som gemmer sig bag de fleste debatter og som som oftest er argumentet for at tale om kommunernes selvstændighed nemlig

at der kan blive statslige midler involveret i det her eller at kommunerne kan argumentere for at de har brug for flere penge

det har venstres miljøordfører også

har jo netop udtalt sig om nødvendigheden og vigtigheden af at staten gik ind både med en national handlingsplan og med økonomiske midler men han havde åbenbart ikke

så må sige fået det afklaret

inden han kom med de udtalelser og det er selvfølgelig ærgerligt

står vi jo i den situation at det forslag til vedtagelse som

sådan set nøjes med at konstatere at der er et problem

et godt udgangspunkt for klimatilpasningsindsatsen i danmark det synes vi faktisk ikke i enhedslisten vi synes at det ønske og synspunkt som kommer frem i det forslag til vedtagelse vi er med til at stille om at man har brug for en offentlig tilgængelig risikovurdering og sårbarhedskortlægning af hele danmark

en vigtig pointe fordi det jo også kan danne udgangspunkt for de nødvendige politiske debatter og politiske beslutninger som skal tages i kommunerne

rigtigt at en række af de konkrete beslutninger

tages i kommunerne med udgangspunkt i de udfordringer man står over for men så er det bare vigtigt at man sikrer at ikke bare politikere men også de borgere der indgår i debatten

som gør at de kan påvirke beslutningsprocessen på den rigtige måde der er jo altid en vis risiko for at

forsømt dermed bliver det så bare dyrere men da de fleste politikere jo nok har en

er gået på pension inden der er gået tyve til tredive år så kan man jo overlade det til sine efterfølgere vi synes også at det er vigtigt at man

sikre at der bliver taget det nødvendige hensyn til de kommende klimaforandringer vi synes stadig væk vi ser eksempler på at man laver planlægning i kommunerne hvor man helt åbenlyst ikke har taget hensyn til hvordan udviklingen klimamæssigt må formodes at blive de næste tredive til fyrre år

sig at have meget alvorlige konsekvenser så vi mener altså at der er brug for at gøre en forstærket indsats gennem en national handlingsplan

derfor kan forholde sig til nogle fakta

clausen hvordan man egentlig skal forholde sig til det faktum at hele eu udleder fjorten procent

fra resten af verden hvordan skal man så egentlig agere i eu skal vi lukke butikken og hvilken effekt vil det så have

på globalt plan nemlig ikke at gøre noget effektivt for at begrænse

per dalgaard er ved at få sit fremtidsscenarie beskrevet pointen er at vi i eu ligesom i danmark skal forsøge at gøre os uafhængige af fossile brændstoffer ved energibesparelser og omlægning til vedvarende energi

for at yde vores bidrag til at reducere

jeg vil spørge igen hvilken effekt ville det have på klimaet hvis vi lukkede hele butikken eu set i lyset af at det kun er fjorten

bare gentage det jeg sagde før hvor jeg faktisk forsøgte at svare på herre dalgaards spørgsmål

et af de lande hvor vi per indbygger udleder

først skal yde noget så kommer vi ingen vegne og da det oven i købet vil være en økonomisk gevinst for os at gøre en indsats for at blive uafhængige af fossile brændstoffer

om at vi ikke nåede i mål i mexico hvad angår klimaudfordringen det tror

den opfattelse at det nu er lykkedes

løfte de dele vi blev enige om i københavn uden for fn ind i fn systemet som sådan og det er et fremskridt det gør i hvert fald at man nu har lagt et fundament og dermed har man jo også mulighed for så

se på landenes respektive reduktionsmål når vi kommer længere frem

i hvert fald et bedre fundament end det vi havde sidste år

der er en række ting som vi er enige

de skader klimaforandringen skaber og der tror jeg at

person der har rejst rundt i landet

skurvogne det er da selvfølgelig noget som berører en og også giver en stof til eftertanke

uden at jeg dermed siger at man kun skal handle når man ser at det regner

jo mildest talt ikke det der er grundlaget for regeringens politik

strategien der blev vedtaget i to tusind og otte

den store folkelige sag når det altså ikke lige regner derfor er det vigtigt at man netop også ser på mulighederne for at skabe nye grønne områder

konstatere ved at rejse rundt i det danske land

er jo så bare et eksempel der er mange andre eksempler på hvordan man netop kan slå flere fluer med et smæk når man kaster sig ud i klimatilpasning så synes jeg egentlig også at jeg kunne lytte mig frem til at vi er enige om

tale om et

der har knækket koden for hvordan man gennemfører den ultimative perfekte klimatilpasningsplan

så er den undersøgelse som flere har refereret til blandt andet fru mette gjerskov

vi selv har sat i gang fra regeringens side centeret for på den måde at hitte ud af hvor langt man er kommet

på den måde selvfølgelig også at skabe

bedre mulighed for videndeling

er jo også derfor man så kan konstatere når man

nævnte at vi nu går i gang med sådan en tour de klimatilpasning

rundt i landet for på den måde så at udbrede kendskabet

som vi også lidt har været inde på jeg nævnte så i mit

er hele diskussionen om spildevand og der er

jeg forstået på miljøministeren at man også ser på planloven det var der i hvert fald også en række der var inde på

den arbejdsdeling vi har med kommunerne

ikke taler sammen der blev sagt at det var vigtigt med dialog og det kan jeg så sandelig også bekræfte at der er så i forbindelse med

de nuværende diskussionsfora og diverse andre organer vi har med kommunerne med et nyt forum

præcis også for at vi der kan kigge hinanden i øjnene og

også kan sige jamen hvor er det vi mener at der skal være en ekstra indsats

at jeg forholder mig til hvad kl siger og det er jo så formanden for kls teknik

han accepterer at vi har den arbejdsdeling som vi har

accepterer også at det jo er kommunernes ansvar

gennemføre klimatilpasningstiltag

ligesom vi netop har afholdt en konference om det her emne

er andre ting vi skal se på og så kigger vi

det betyder naturligvis ikke at jeg synes og det var også det jeg var inde på i mit indlæg

sige på nuværende tidspunkt når man har vedtaget en strategi i to tusind og otte at nu bliver man altså nødt til at lave en

der skulle altså være nogle helt andre ting ny viden jeg var

blevet præsenteret for som ville gøre at

at vi med den her debat kan komme frem til at

og så komme med gode indspil til

diskussioner om hvordan vi så

på alle mulige forskellige områder og det vil jeg naturligvis altid være

ordfører for forespørgerne

så kan jeg med beklagelse sige at selv om vi er meget enige på nogle områder

vil de andre partier på trods af at melder andre ting ud alligevel ikke støtte op om

en national oversvømmelsesplan det var ellers noget vi fik at vide i august men man kan så se at det som miljøordførerne

energiordførerne der skal svare på det i

mindre akut jeg vil give

at klimatilpasning ikke kun skal ses som et problem men også som en løsning på flere ting at danmark faktisk har nogle forskellige rådgivere og nogle forskellige producenter af grønne teknologier som virkelig er førende på det her område og som hvis de får lov at komme i gang nu ude i kommunerne

i dagens politiken læse at det som man hidtil fra regeringens side har lænet sig op ad nemlig den her undersøgelse som energistyrelsen lavede hvor man sagde at to og fyrre procent af kommunerne havde en egentlig

med mål delmål og midler

jeg sige at bare yngste fuldmægtig i energistyrelsen burde med et øjekast kunne have øjet de planer igennem og sagt det skal vi

det er så forskelligt det er så tyndt at det kan man ikke bygge en udtalelse på fra en ministers side

som helst belæg for den ellers meget flotte indledning de andre partier

kunne vi jo i august måned se at de kommuner der

med vand ind i stuerne de kom til at betale en kæmpe regning

samfundet op mod en milliard kroner det er jo ikke en milliard

så er brugt til at lave forebyggende arbejde fremover

de rammer som kommunerne selv har efterlyst

de planer de redskaber og de værktøjer de efterlyser og som vi kunne høre at venstre

men man vendte det døve øre til når det kom til at at de bad om noget af det som man ikke interesseret i at give fra venstres side

ministeren også refererede til

formålene med undersøgelsen var 1 at finde ud af hvor langt vi er kommet

et worddokument hvor der står klimatilpasningsplan følger det var hvad de kunne levere i november måned på et spørgsmål de svarede ja til i maj flere af kommunernes

små sætninger i en en klimahandlingsplan som handler om at

en klimatilpasningshandlingsplan

skal høre hykleriske ordførere fra

love det ene det andet og det tredje som de nu igen stemmer imod i folketingssalen i dag

fine udtryk lur mig om ikke venstre trækker alle de her løfter tilbage når det holder op med at regne

så konstatere oven på dagens debat i dag det andet formål med

hvis man går op i at dele viden

dansk miljøteknologi hindres aktindsigt med en eller anden mærkelig juridisk begrundelse og hvorfor skulle der et pres fra folketinget til for at vi kunne få de her planer oversendt til folketinget er det videndeling

er forhandlingen sluttet afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted

arbejder med her er et

i betragtning det drejer sig om et

lovforslag hvorefter

tilbagekalde synstilladelser

på synssteder hvor man har haft

dårlige resultater ikke med selve synene men med de tilsyn man får fra trafikstyrelsen trafikstyrelsen kommer jo ud og tilser om man om man syner bilerne ordentligt og om kvaliteten er i orden og hvis ikke den er det

er det sådan at uanset

og derfor kan vi fra venstres side fuldt ud tilslutte os

her men jeg har noteret mig en enkelt ting og det er at de synsrapporter som skal kunne stilles til borgernes rådighed så man kan gennemse

har også noteret mig at en af de parter der ikke har været høringsberettiget i forbindelse med lovforslaget nemlig ældre sagen i dag i

at at de faktisk gerne ser at der også er mulighed

og hvis det er et dårligt synssted

herre benny engelbrecht har da ret i

ikke har den mulighed men jeg tror nu ikke at det er ret mange ældre der kører rundt fra fra synssted til synssted for at se om der hænger en lokal smiley

vil være en arg modstander af det hvis der kom et sådant forslag

mere bureaukratisk bøvl end højst nødvendigt og der tror jeg mere på den løsning

at der er it adgang at der er netadgang til at se oplysningerne

villig til at se på det her i udvalgsarbejdet

sige at det skal erstatte

meget enig i at det er en udmærket måde at søge informationen på

ældre sagen gør jo netop også opmærksom på at det er otte og tredive procent af borgerne

er over tres år som ikke har muligheden

kunne søge informationen på nettet

er en information som ældre sagen ikke har muligheden for at tilkendegive

agter hvis transportministeren ikke gør det at stille ændringsforslag om netop dette

mere administrativt bøvl end det giver praktisk

at give forbrugerne bedre mulighed for at foretage fornuftige og ikke mindst velbegrundede valg ved hjælp af klare og korrekte oplysninger om det produkt de køber det gælder naturligvis også når forbrugerne køber et kontroleftersyn af deres bil hos en synsvirksomhed vi har længe efterlyst at forbrugerne får bedre indsigt i kvaliteten af synshallernes arbejde

ønske indgår i vores forbrugerudspil fra begyndelsen af dette år uden mere åbenhed på dette område har forbrugerne ikke en chance for at gennemskue om deres bil blive ordentlig synet jeg skal ikke lægge skjul på at jeg opfatter det som en socialdemokratisk gevinst at vi i dag kan behandle netop dette forslag der skal skabe bedre forhold på området det er vigtigt at huske at det ikke blot er forbrugerne der tilgodeses i forslaget for den åbenhed om trafikstyrelsens tilsynsresultater der findes i

som leverer et rigtig godt stykke arbejde af høj kvalitet samtidig fungerer ordningen som en hjælpende hånd til de synshaller hvor der er plads til forbedringer dermed bidrager åbenheden også til at skabe konkurrence med de forbedringer der ligger i lovforslaget vil kvaliteten af synshallernes arbejde blive forbedret og regeringen imødekommer dermed nogle af de problemer

som rigsrevisionen tidligere

velkommen det undrer dog at forslaget ikke lægger op til en synliggørelse af kontrolresultaterne i selve synshallen som den vi kender på fødevareområdet socialdemokraterne mener at det vil være helt naturligt at resultatet af tilsynet ophænges synligt i synshallernes lokaler

disse kontroller helst ikke skal ses af forbrugerne med lovforslaget kommer trafikstyrelsen til at udføre alt det nødvendige baggrundsarbejde så hvorfor ikke tage det endelige skridt og også fremlægge det synligt

naturligvis skal forbrugerne også have adgang til at at se resultaterne af trafikstyrelsens tilsyn via internettet men dette mener vi ikke bør stå alene

over at læse at den arbejdsgruppe som regeringen i sin tid nedsatte til at forberede loven afviste en sådan offentliggørelse i synshallerne men efter at have studeret gruppens sammensætning er jeg ikke længere overrasket for forbrugerne har tilsyneladende slet ikke været repræsenteret i arbejdsgruppen det virker temmelig sjusket at nedsætte en arbejdsgruppe som skal behandle et forbrugerspørgsmål uden at forbrugerne selv er repræsenteret ikke mindst da en del af udfordringerne netop er kommet af at

marts to tusind og ni da de søgte aktindsigt i trafikstyrelsens tilsynsrapporter og netop

at kvaliteten var for ringe i mange synshaller

med i arbejdsgruppen vi mener ikke at de anbefalinger som arbejdsgruppen lægger til grund for at afvise en offentliggørelse af kontrolresultater i synshaller er dækkende trafikstyrelsen vil

komme til at udføre alt det nødvendige rugbrødsarbejde og derudover er det muligt

give forbrugerne et sammenfattende billede af tilsynsresultatet sammen med korte bemærkninger som uddyber resultaterne af det seneste og tidligere tilsyn jeg kan derfor ikke se hvorfor de gradueringer der er foreslået i lovforslaget ikke vil kunne gengives i et kort opslag desuden vil en sådan ordning fungere som supplement til offentliggørelsen på trafikstyrelsens hjemmeside

forbruger både har mulighed for at orientere sig

man står i synshallen socialdemokraterne vil i det forestående udvalgsarbejde derfor foreslå en ændring til lovforslaget hvis transportministeren ikke selv gør det som sikrer at kontrolresultaterne også offentliggøres i synshallerne vi agter at støtte det fremsatte lovforslag og ser frem til

udøve synsvirksomhed for biler samt offentliggørelse af tilsynsresultater

mulighed for at trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse ud fra en konkret vurdering hvor det jo i dag er per automatik når man har stor gæld til det offentlige det være sig moms eller skat og der er meget

alle virksomheder kan komme i likviditetsvanskeligheder i en periode og derfor

er det udmærket at man går ind i en mere konkret vurdering det kan

er af midlertidig karakter

forbedring i forhold til den nuværende ordning lovforslagets anden del omhandler regler om offentliggørelse af trafikstyrelsens tilsynsresultater og sanktioner for syns og omsynsvirksomheder hvor ministeren bemyndiges til at fastsætte regler for dette

smileyordning hvor trafikstyrelsens tilsynsresultater lægges ud på hjemmesiden og hvad er mere naturligt end så at tage sådan en trafiklysmodel hvor rød er stop i det her tilfælde ikke tilfredsstillende og gul er anmærkninger og grøn er tilfredsstillende det er helt naturligt når vi har med biler at gøre

synes vi i dansk folkeparti til at sikre at kunderne får det bedst mulige produkt

tilfælde vil sige en sikkerhed for at deres bil er synet på forsvarlig måde eller at den brugte bil de køber er i en forsvarlig stand og trafiksikkerhedsmæssigt

er det vel også i alles interesse at syn og omsyn af bilerne

blot disse mere principielle ting det er klart at

giver mulighed for tilbagekaldelse på baggrund af konkrete individuelle vurderinger når folk har likviditetsmæssige problemer automatik i den her type sager er ikke altid af det gode det betyder selvfølgelig ikke at vi fremover skal kunne se en hel masse virksomheder der har meget stor gæld men en konkret vurdering mener vi er en god idé

gav herre benny engelbrecht jo en meget grundig gennemgang af

forbrugermæssige problemer der er forbundet ved udelukkende at anvende offentliggørelse via internettet

er en god indvending at komme med det er klart

går i retning af at det hele bliver internetbaseret

kan se opslaget i selve synshallen tror vi

det behov som nogle mennesker har for ved selvsyn at kontrollere at der rent faktisk er kvalitet bag når man nu sender sin bil

grundlæggende støtter vi det og vi ser frem til at ministeren selv kommer med et ændringsforslag

vi synes at begge de to hovedelementer der indgår i det er fornuftige forbedringer af den eksisterende tilstand vi støtter også socialdemokraternes forslag om en yderligere offentliggørelse af tilsynsresultaterne

altid diskutere hvor vigtigt det så er i den her sammenhæng vi bruger det jo i forhold til fødevarebutikker og inden for andre områder hvor vi synes det er meget vigtigt

det er vel rigtigt at man som regel vil have undersøgt den slags slags ting inden man kører hjemmefra for at finde tilsynshallen men jeg tror nu alligevel at det kan være ganske udmærket at

vi kan få lavet den lille ændring af lovforslaget under alle omstændigheder støtter enhedslisten det

at den socialdemokratiske ordfører også talte på vegne af det radikale venstre vi

af lovforslaget det er helt rigtigt at det indeholder to forskellige elementer i relation til syn og omsyn af køretøjer

mulighed for at trafikstyrelsen kan anlægge en konkret vurdering om

tilbagekaldelse af tilladelsen til at foretage syn eller omsyn

faktisk en lempelse af reglerne så tilbagekaldelsen ikke sker per automatik når der er konstateret forfalden gæld til det offentlige på ethundredetusind kroner eller derover hos en virksomhedsejer medlemmer af bestyrelsen eller direktionen den teknisk ansvarlige eller hos virksomheden det betyder

efter en konkret vurdering kan træffe afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelsen sådan at

tilbagekaldelse for eksempel ved kortere forsinkelser eller hvis der er en afdragsordning der skabes herved overensstemmelse med reglerne i lov om taxikørsel lov om buskørsel og

for det andet giver lovforslaget transportministeren hjemmel til at fastsætte regler om offentliggørelse af trafikstyrelsens tilsynsresultater og sanktioner for syns og omsynsvirksomheder offentliggørelsen

kan ske på trafikstyrelsens hjemmeside og formålet med offentliggørelsen af tilsynsresultatet er jo at sikre en øget gennemsigtighed

med en øget synlighed omkring virksomhedernes resultater skabes der også et øget incitament

til at forhøje kvaliteten af bilsynet kvalitet vil dermed i endnu højere grad blive et konkurrenceparameter

helt klar over at offentliggørelse af et tilsynsresultat er et indgribende instrument i forhold til virksomhederne men det vurderes samlet at fordelene for de lovlydige virksomheder og for forbrugerne

er naturligvis også klart at offentliggørelsen skal respektere de retssikkerhedsmæssige garantier der følger af persondatalovgivningen helt konkret vil der på hjemmesiden være en oversigt over navne og adresser på synsstederne dato for tilsyn samt tilsynsresultater i en vis periode

tilsyn dog tidligst fra lovens ikrafttrædelse hvis et synssted er tildelt sanktioner vil det ligeledes fremgå af oversigten på hjemmesiden et tilsynsresultat kan

bestå af karaktererne a for tilfredsstillende b anmærkninger og c

end karaktererne a og b ved trafikstyrelsens tilsyn vil

blive sat under målrettet tilsyn hjemmesiden vil med en farve ud for hver synsvirksomhed vise tilsynsresultatet henholdsvis grøn ved karakteren a

skal jeg endnu en gang takke for de positive bemærkninger som jeg håber også vil blive fastholdt under udvalgsarbejdet så der forhåbentlig kan dannes et bredt flertal